ministeren for sundhed og forebyggelse lovforslag nummer

indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

op på mere end halvtredstusind køretøjer i døgnet med deraf følgende begyndende trængselsproblemer og så kan vi endda forvente endnu mere trafik prognoserne siger at vi i to tusind og tyve

op imod firstusind køretøjer om dagen tværs over fyn på denne baggrund er det glædeligt at vi i dag behandler et lovforslag om en udbygning af den tretten

lange motorvejsstrækning syd om odense der skal udvides fra fire til seks spor lovforslaget er baseret på en bred

undtagen enhedslisten prisen for det her projekt er godt og vel

inklusive de tredive procent i reserve og forsigtighedstillæg

ikke fundet alle disse penge

af infrastrukturfonden

forhåbentlig snart i takt med at der kommer tilbageløb af reserver fra allerede igangsatte anlægsprojekter vi mangler altså at finde i omegnen af

helt ud i livet til gengæld har vi fundet finansiering på godt to hundrede million kroner til en første etape af projektet i form af et nyt tilslutningsanlæg tilslutningsanlæg halvtreds ved odense tæt på det kommende storsygehus venstre har presset på for at få dette tilslutningsanlæg bygget hurtigst muligt så der ikke opstår kaos i forbindelse med byggeriet af det store sygehus der er forbundet med rigtig mange lastbiler

til byggeriet byggeriet tager for alvor fart i to tusind og seksten og i den forbindelse vil jeg gerne rose transportministeren fordi hun sammen med vejdirektoratet og odense kommune

selv om det så svært ud så tak for det jeg noterer med tilfredshed

lovforslaget fremgår

i de rampekryds der hører med til projektet det er naturligvis en sag som er vigtig for erhvervslivet og transporterhvervet

modulvogntogene afslutningsvis vil jeg glæde mig over

dette lovforslag lukkes op for fremrykket ekspropriation i særlige tilfælde hvor lodsejere bliver ramt hårdt ved at være stavnsbundet til deres ejendom det kan eksempelvis være i forbindelse med skilsmisse sygdom familieforøgelse flytning på plejehjem eller af andre årsager venstre er meget tilfreds med at vi generelt har fået mere fokus på sådanne behov så ingen borgere kommer i klemme mens vi venter på at få bygget

mobiliteten i danmark

der tale om en af de mest

befærdede en af de mest benyttede

er størst behov for at komme fra a til b

at man skal have det nye

der også blive en bedre adgang fra motorvejen det skal selvfølgelig hænge sammen så man nemt og bekvemt kan komme fra hele region

det er vigtigt for vores infrastruktur at det er på plads og det er noget af det man løser med det her projekt

det her projekt er at det er noget der kommer

den her motorvejsstrækning er faktisk at der er en overrepræsentation af trafikuheld af de tal vi har fået udleveret kan vi se at der i perioden fra to tusind og fem til

har været en hundrede og otte og tyve uheld

sikrer en bedre kapacitet når vi

også tænke på når vi planlægger de her ting fra socialdemokratisk side

side i forhold til at sikre en ordentlig dialog med

man ikke får det trafikkaos der ellers kunne opstå i forbindelse med byggeriet af supersygehuset det er efter socialdemokratisk opfattelse demokrati når det er bedst

der er ingen tvivl om at at vi kan glæde os over

vi må også se om vi kan finde penge til

har talt om et spørgsmål om at hvis der er

være der og vi skal gøre det i den rækkefølge som vi får råd til det

sikrer adgang til sygehuset som sikrer større trafiksikkerhed

det punkt at vi så skal have

så må sige maskinerne til at køre videre og

eller fra odense og den anden vej der var det jo hensigtsmæssigt hvis

god dialog og en god proces kunne blive enige om

konkret på det nu men måske lige give en bemærkning

enten

få

arbejde med hensyn til hvordan vi skal arbejde videre med det her projekt

jeg simpelt hen ikke stå og love noget om på nuværende tidspunkt der ved jeg også af erfaring at det kan være en god idé at

også at høre på de eksperter der arbejder med det hvad giver mest mening hvordan gør vi det på den klogeste måde hvad sker der af udvikling

på samme måde som vi har udvist smidighed eller rettere ministeren har

i den her sag det er i hvert fald noget vi alle sammen ønsker så det er ikke viljen der mangler men det er simpelt hen det at vi skal have økonomi og praksis

den bilende trafik i to tusind og tyve vil være fjorten procent højere på det på det omtalte motorvejsafsnit end hvis man ikke havde gjort noget altså i forhold til det såkaldte nulalternativ

konstatere en stigende trafik

højere også i to tusind og tyve i forhold til nulalternativet og det på trods af at man egentlig indregner effekten af

den socialdemokratiske ordfører slet ikke opmærksom på at udvidelse af motorveje og stigende biltrafik jo også undergraver grundlaget for

for at blive vi ved at der er et behov for at komme fra a til b vi ved at der ikke mindst er

gods der transporteres på landeveje og andet

kan komme frem uden for store trængselsproblemer og at der er styr på de her ting

er der for mange uheld og det skal vi have løst det ville bekymre mig meget hvis det var sådan

at enhedslistens ordfører ikke gjorde opmærksom på det

er jo sådan at vi fra den her regerings side er parate til at investere massivt i den kollektive trafik og historisk stort sammen med herre henning hyllesteds parti så vi tænker også kollektivt vi gør bare både

på konventionelt brændstof kører længere og længere på literen og der er fuld gang i udviklingen af elbiler af gasbiler og andet som er meget bedre for klima og miljø så det behøver altså ikke at være sådan at det at man foretager transport i bil eller

entydigt er dårligt for miljøet det kan godt være der er alternativer her

så jeg forventer ikke at det bliver et problem at finde de vejpenge selv om det hele

modsat herre henning hyllested synes dansk folkeparti

skabe mindre trængsel på vejene og sørge for

jeg vil bare pointere at den seneste tids

være behov for bilen det er altså heller ikke alle der bor op ad et skinneanlæg så vi skal have en fornuftig balance mellem anlæg af nye veje udvidelse af eksisterende veje og så udvidelsen af den kollektive trafik og

letter fremkommeligheden for biler og dermed forårsager et trafikspring

er selvfølgelig med til at undergrave kundegrundlaget om jeg så må sige

en god kollektiv trafik for det kunne jo lokke nogle bilister til at stille bilen men der er altså stadig væk et stort behov for vejtransport og der skal vi bare sikre at der er en

trafiksikkerhed og en ordentlig fremkommelighed også i forhold til herre henning hyllesteds

forurener faktisk mere end når trafikken glider og

sikre mindre kødannelse på den fynske motorvej

tusind og tyve og når vi taler om ny bane på fyn

vi jo langt efter og fem og tyve så derfor er der et behov for den udvidelse

behov for en udvidelse af den kollektive trafik

en helt anden og mere visionær

blevet udlagt til at være et sted hvor der skal løbe en vej

det er et generelt problem at

her i folketinget på nær enhedslisten har vedtaget og gennemført en lang række såkaldte vvm undersøgelser uden at afsætte penge til også at bygge de projekter man har undersøgt det betyder reelt at

mange borgere ligesom anna rasmussen som jeg nævnte før er stavnsbundet fordi deres huse skal eksproprieres når eller hvis der kommer en vej der er selvfølgelig

som måske skal rives ned igen efter et par år hvis vi herinde beslutter os for at bygge den vej

den situation som mange borgere er endt i synes radikale venstre ikke er rimelig og vi er rigtig kede af den situation vi også har et ansvar for at have bragt nogle borgere i derfor er vi glade for at

den her forligskreds er blevet enig om at afsætte penge til at de her mennesker kan få fremrykket deres ekspropriation

der er nogle økonomiske eller sociale årsager for

sygdom alder familieforøgelse arbejdssituation

motorvejsudvidelse syd om odense kan foretage nogle fremrykkede ekspropriationer blandt andet af anna rasmussens bolig det er vi rigtig glade for

vi synes det er rimeligt at vi hjælper de her borgere videre i forhold til den situation vi har været med til

bringe dem i ud over det betyder

på motorvejen syd om odense ved det nye universitetshospital i odense

en god adgang for alle fynboer og andre

derfor skal vi lave det her nye tilslutningsanlæg og vi har også sørget for at det bliver rykket frem så man kan bruge

tilslutningsanlægget under byggeriet af sygehuset hvor

byggepladsen vi er rigtig glade for at

har bredt sig i det radikale venstre eller er det sådan et forsøg på

genere nogen bilen er jo kommet for at blive som den socialdemokratiske ordfører siger og så tager man

vi kan gå videre ad den vej regeringen allerede er gået med at fritage elbiler fra registreringsafgift og der er en masse andre

at man ikke skal køre i bil som jo er enhedslistens

politik er vi ikke enige i og derfor synes vi det er en god idé at få lavet et tilslutningsanlæg

som vi ikke er tilhængere af fordi vi tror det så vil gøre det dyrere og mere besværligt for folk at komme på arbejde men der er også nogle forslag om at kigge videre ad den vej som jeg nævnte før nemlig at kigge på beskatningen af nogle af de allermest miljøvenlige biler og det er den vej vi vil gå vi vil ikke

syd om odense men det det præcis drejer sig om i forhold til finansieringsdelen er jo sådan set et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende odense universitetshospital hvorfor er det så så interessant

er blevet besluttet at man skal bygge et nyt såkaldt supersygehus som man har valgt i sin visdom at kalde det det og det skal stå færdigt i løbet af de kommende år og derfor er set behov for at lave

et tilslutningsanlæg det vil sige en frakørsel eller en tilkørsel omkring odense universitetshospital eller det nye odense universitetshospital

set kernen i det lovforslag vi står med i dag og så er der så også hele

anlægsloven for hele strækningen syd om odense som

en vis sikkerhed for hvor den vej på et tidspunkt skal gå

vil finde finansiering til det så er der så de

omkring ekspropriering som den radikale ordfører var inde på det er

er det centrale her er at folketinget nu giver sin bemyndigelse til at man kan gå i gang med arbejdet som kan være med til at sikre at vi rent faktisk får nogle bedre tilkørselsforhold og således at vi forhåbentlig

med de lastbiler der kommer til at køre til og fra odense universitetshospital eller byggeriet derude det synes jeg måske enhedslisten har haft en tendens til at glemme i den debat vi har hørt hidtil men med med de ord vil jeg blot sige fra

at vi selvfølgelig støtter lovforslaget jeg jeg glæder mig over at vi nu kan sikre at der kommer et nyt tilslutningsanlæg

mulighed for de transporter der kommer til

det gør vi selvfølgelig ikke og det tror jeg

også en anlægslov for den motorvej

man med udbygning af motorveje forårsager trafikspring forårsager mere bilisme forårsager mere

jo evident at sådan er det med motorveje sådan går det når man udbygger vejnettet

være cyklister der vil være i fare for at blive kørt ned af lastbilerne men hvis det ligesom er den retorik enhedslisten vil bruge

så værsgo jeg konstaterer og det gjorde jeg også i min ordførertale at ja der fremsættes nu et anlægslov for hele strækningen syd om odense

er fornuftigt at man får lavet selve anlægsdelen eller anlægsloven der er ikke afsat penge til det det omhandler det her lovforslag

jeg også enhedslistens ordfører udmærket er klar over og så bare en lille krølle på det jamen der er da ingen tvivl om at vi skal styrke den kollektive trafik det er set også baggrunden for at enhedslisten og herre henning hyllested og regeringspartierne inklusive

som handler om at skabe timedrift mellem de større byer og i det hele taget styrke den kollektive trafik i danmark

sydmotorvejen ja jeg tror også den kommer på et tidspunkt det tror jeg

vil være behov for det kan godt være at enhedslisten ikke vil anerkende det behov og det skal jo stå

anlægslov for hele strækningen syd om odense der afsættes i første omgang midler til gennemførelse af første etape der omfatter anlæg af et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende odense universitetshospital skal vi lade

jo

er fornuftigt vi må bare også konstatere at der ligger en finansiering for hele strækning på nuværende tidspunkt det er det jeg vælger at forholde mig til det kan godt være at venstre har et forslag til finansiering og så

er i øvrigt det samme som man har diskuteret i timemodellen som venstre siger de støtter men når det kommer til

støtter venstre den ikke jeg konstaterer bare

at det vi vedtager her er en anlægslov der er ikke rigtig noget forslag til finansiering

på nuværende tidspunkt det plejer vi at drøfte i den store forligskreds og det tror jeg sådan set også vi kan gøre fremadrettet

til den debat jeg tror vi alle sammen har projekter vi prioriterer også i forligskredsen

den i løbet af de kommende uger men der ligger ikke på nuværende tidspunkt

etablering og udbygning af motorveje det håber jeg ministeren vil forklare senere i sin ministertale jeg er selvfølgelig klar over at svaret er givet i forbindelse med trængselskommissionens rapport men alligevel

af motorvejsnettet genererer mere biltrafik og at det faktisk giver anledning til trafikspring og at det derfor ikke på længere sigt løser de trængselsproblemer som er argumentet for at udbygge med motorveje

den her regering påtager sig at fremsætte det her lovforslag om udbygning af den fynske motorvej og senere skal vi behandle et etableringen af en motorvej mellem herning og holstebro

end hvis man ikke udbyggede motorvejen

ved udbygning af motorvejen sammenlignet med det alternativ

det skyldes selvfølgelig den stigende trafik står der ja selvfølgelig gør det det det er jo det som udbygning af motorveje

det sker på trods af en forventning om større og større energieffektivitet i bilparken

er heller ikke noget nyt under solen når man ved et motorvejsbyggeri ser hvordan den ene investering trækker den anden med sig knap var vejdirektoratet gået i gang med at udvide motorvejen

middelfart fra fire til seks spor før det her forslag om udvidelse syd om odense fra fire til seks spor

vil vi inden længe blive præsenteret for et forslag om at udvide motorvejen odense storebælt

her var ellers en oplagt mulighed for at se om den planlagte udbygning af den kollektive trafik såvel landsdelstrafikken som den lokale trafik ikke vil føre til at overflytte bilister til den kollektive trafik og dermed lette presset på motorvejen jeg nævner i flæng timemodellen noget af det vi sidder og forhandler nybygningsløsning opgradering ringsted odense

rapporter og vvm undersøgelser og den nye letbane i odense er det slet ikke noget der kunne få ministeren til at overveje blot for en stund at stille vejbygningen i bero for i det mindste at undersøge virkningerne af de mange kollektive trafiktiltag der er lanceret tæller det slet ikke at svendborgbanen inden for de senere

til en højere hastighed har fået flere afgange og nye tog eller at den nye bane på vestfyn giver mulighed for hyppigere drift med regionaltog

fredericia vejdirektoratet anfører selv i sin rapport at hvis der skal ske en væsentlig overflytning af den regionale biltrafik der benytter motorvejen vil det forudsætte en markant forbedring af den regionale

som vejdirektoratet efterlyser oveni kan man så lægge den kommende letbane i odense

til fordel for motorvejsbyggeri det er nærliggende at spørge hvor omfattende forbedringer af den kollektive trafik

til førend vejdirektoratet og regeringen vil acceptere dette som et relevant og interessant alternativ alternativ til biler og motorveje enhedslisten stemmer imod det her overflødige projekt idet vi dog støtter at etableringen af den nye tilslutning halvtreds fremskyndes mest muligt af hensyn til byggeriet af

nye universitetshospital for at sikre ordentlige tilkørselsforhold under dette byggeri således at den omfattende tunge trafik til byggepladsen ikke skal

selv stillet spørgsmål om dette til ministeren og har forstået at man nu mener at etableringen af tilslutningsanlægget godt kan fremskyndes så det er klart når sygehusbyggeriet går i gang det synes jeg er glædeligt men det er også det eneste glædelige der er ved den her motorvejsudvidelse og anlægsloven som jo altså heller ikke er nødvendig for at

tætte forhold til kina og set op til kina så det kan undre

men spøg til side det er jo klart at der er en sammenhæng imellem økonomisk vækst i vores samfund og beskæftigelse på den ene side og så mængden af trafik på den anden side og

herre henning hyllested at når man nu er imod at skabe den fornødne kapacitet hen over fyn

og at vi ikke skaber flere danske arbejdspladser bare man slipper for at få noget

påpege en eneste virksomhed som ikke etablerer sig et eller andet sted fordi

nødvendigvis er afhængig af at vi har et omfattende motorvejsnet væksten kan skabes på mange måder jeg er enig i at mobilitet skaber vækst men mobilitet kan skabes på mange måder den kan også skabes via kollektiv trafik via godstransport på jernbane i en kombination selvfølgelig med

og så videre men jeg tror ikke en døjt på at bare vi plastrer landet til med motorveje

sikrer vi også vækst altså så skulle man jo sætte alle mulige

vi imødegå enhver krise det er nærmest det

nogle steder er den kollektive trafik stærk og andre steder er det bilismen der er stærk og det synes jeg man skulle tage udgangspunkt i derfor vil jeg spørge enhedslisten når man nu ikke vil have den her udvidelse og dermed anerkender trængsel mener enhedslisten så at trængsel

til at bekæmpe trafik med det må

være med til at skabe mere hul igennem så må man jo synes trængsel er godt fordi det kan få de formastelige bilister over i togene

har det ikke og det vil det heller ikke gøre på sydfyn

hvis man ikke tror mig

de mange forskere som siger at udbygning af motorvejsnettet og udbygning af vejnettet genererer mere biltrafik og det løser ikke trængselsproblemerne på lidt længere sigt det kan måske løse dem på lidt kortere sigt meget kort sigt

i samme situation om ganske få år fordi man har genereret mere biltrafik

er problemet vil

af motorvejen kan således være et betydeligt skridt i den rigtige retning for blandt andet at løse trængselsproblemerne

de bruger i trafikken særlig i myldretiden vi er dog meget optaget af at beboere hvis private ejendom ønskes eksproprieret som følge af udbygningsprojektet skal imødekommes på den bedst mulige måde som privatperson er det en ulige kamp at stå over for et statsligt krav om ekspropriation af privat ejendom derfor er det altafgørende at nødvendige ekspropriationer foregår smertefrit og retfærdigt for berørte beboere vi er således også glade for at der i lovforslaget og i det forberedende arbejde fra vejdirektoratets

taget højde for sådanne problemstillinger det afspejler sig eksempelvis i lovforslagets indførelse af hjemmel til hurtigere hurtigere ekspropriation på den måde imødekommes ejere som eksempelvis har behov for at afhænde ejendom før tid sådanne tiltag danner sammen med øvrige tiltag såsom i forslaget støjreducerende foranstaltninger rammen om et udbygningsprojekt der både vil give store samfundsmæssige gevinster men samtidig tage højde for de nuværende og kommende beboere lokalt

en ny storstrømsbro holstebromotorvejen med videre af enogtyvende marts to tusind og tretten mellem regeringen venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

første etape af projektet som omfatter et tilslutningsanlæg syd om odense der skal skabe

odense universitetshospital

af de resterende etaper vil ske når og hvis der prioriteres midler dertil fra infrastrukturfonden et af de vigtigste formål med lovforslaget er netop at sørge for at det kommende supersygehus i odense forbindes med motorvejen hvis folketinget giver bemyndigelse

så det allerede kan anvendes i forbindelse med sygehusbyggeriet der starter ultimo to tusind og femten det synes jeg

hele udbygningsprojektet nu hvis der så på et senere tidspunkt findes finansiering til at realisere hele udbygningen

en udbygning af motorvejsstrækningen syd om odense vil hvis vi finder midlerne til det forbedre fremkommeligheden i en af landets mest anvendte trafikkorridorer den vil samtidig give os et stykke moderne motorvej udstyret med de bedste foranstaltninger vi har til at mindske påvirkningen af den omkringliggende natur og dyrelivet nær motorvejen udbygningen vil desuden forbedre

i høringsfasen har tidsplanen for etableringen af tilslutningsanlægget været årsag til lokal utilfredshed og mange skriverier i pressen årsagen til det er at tilslutningsanlægget først kan stå endelig færdigt i to tusind og seksten og sygehusbyggeriet går i gang i slutningen af to tusind og femten

af at den tunge trafik til og fra byggeriet skal kunne anvende det nye tilslutningsanlæg i hele byggeperioden for ikke at belaste det lokale vejnet

med en tidlig åbning af tilslutningsanlæggets østvendte ramper

optimale trafikafvikling i forbindelse med anlægsarbejdet og skaber mulighed for at den tunge trafik fra sygehusbyggeriet kan køre direkte på

allerede at være færdig i efteråret to tusind og femten

er meget vigtig lige at understrege en ekstra gang og

ni og tyve uheld på strækningen

når vi diskuterer en udbygning af motorvejsnettet

ekspropriation og jeg noterede mig også at liberal alliance var opmærksomme på det i deres indlæg

det vi er lykkedes med i hele forligskredsen er netop at gøre opmærksom på at vi ved

kommer i klemme det er uhensigtsmæssigt og det

risikere at stå med et hus i ti år

også at gøre noget ved folks helt

så er det faktisk en anden diskussion

i at der skal være et samspil mellem den kollektive trafik og vejtrafikken det er sådan set vigtigt og vi er også opmærksomme på at hvis vi gør den kollektive trafik bedre skal vi gerne

den kollektive trafik det vil også mindske trængslen

det skal lykkes med store lastbiler er trafiksikkerhedsmæssigt bestemt mest logisk at det kommer til at foregå på motorvejen jeg noterer mig at herre henning hyllested er

jeg også ønske at enhedslisten var med på at stemme for forslaget men jeg noterer mig

nu får endnu et stort skridt

hvad er ministerens præference i det her spørgsmål skal vi

jeg må erkende at om end lommerne nogle gange

midlerne ikke i øjeblikket derfor vil jeg sige at jeg synes at det er en lille smule præmaturt at beslutte om man skal starte i nørre aaby eller om man skal starte i odense min indstilling vil være meget pragmatisk jeg vil lytte til folk i området

er en god demokratisk tradition at lytte til de lokalpolitikere

der er involveret i det ligesom herre rasmus prehn gjorde opmærksom på at vi har gjort med det de østvendte ramper

passende højt på prioriteringslisten

være meget naturligt at sige når man nu er kommet godt i gang at så ligger der noget rationale i at man så

i infrastrukturfonden det er millioner vi taler om i forbindelse med tilbageløbet når det er sagt beslutter vi jo en anlægslov som er en anlægslov for hele det resterende stykke på vestfyn det er også dér hvor der er mest trængsel og hvor det giver mest mening

samme trængselsproblematik som der er på vestfyn det har jeg selv oplevet med herre erling bonnesen og derfor har det jo også været det

en ny bane på vestfyn og for så vidt også den nye letbane i odense

der virker hvis man skal flytte bilisterne

is i maven i forhold til at sige lad os nu se om det her i virkeligheden

meget bedre end det at udbygge motorveje

alle trafikforskere siger at det jo er det her

virker det har ministeren så desværre indtil videre sat på standby i hvert fald

i sin politik i spørgsmålet om trængsel

det inkluderer blandt andet en ny bane på vestfyn

og om end jeg ønsker at tingene skulle ske i morgen så går der alligevel nogle år før en bane på vestfyn er etableret og vi ser timemodellen

helt rullet ud der snakker vi om midten af tyverne tyverne og indtil det sker så

det er vi nødt til at afhjælpe og det mener jeg at det her er et forsøg på

hvis vi kigger på fokus decideret om odense sygehus

vi skal bygge et nyt universitetshospital

i virkeligheden inden man får udbygget

den kollektive trafik jeg vil gerne spørge anerkender ministeren ikke at at

det løser ikke problemerne med trængsel at man udbygger

set også om at vi med en forbedring af motorvejen også reducerer

servicere et sygehusbyggeri som jo allerede står færdig i to tusind og seksten

fordi eu giver nogle tilskud det er også rigtigt det gør de en gang imellem det har de gjort til nogle jernbaneprojekter men det er når projekterne bliver billigere og der vil jeg lige henlede opmærksomheden på at

tale om et basisbudget det er det vi regner med det kommer til at koste hvis ellers priserne på asfalt

det prisen men oven i det

indbygget en meget stor reserve netop fordi vi ville væk fra de der evindelige tillægsbevillinger der blev givet før i tiden og som formanden blandt andet måtte døje med da han var finansminister

og derfor vil jeg spørge ministeren om ikke ministeren anerkender at vi har rigtig mange projekter i gang og at der da kan forventes nogle pæne beløb måske i størrelsesordenen fem ti milliard kroner frem

som kan disponeres til nye projekter herunder

betyder det jo at projekterne ikke bliver billigere men til gengæld dyrere og det

er en rigtig god idé at udvise forsigtighed og

hvis de er undersøgt med vvm er indregnet et overhead på tredive procent hvis de ikke er med vvm undersøgelse men kun en forundersøgelse

love at der kommer fem ti milliard kroner ind for det ville sige at jeg kunne forudse hvordan økonomien vil udvikle sig i danmark og

når motorvejen står færdig vil en stor del af den nuværende landevej fra herning

klassificeret som en kommunal vej lovforslaget er en del af en aftale fra den femogtyvende april to tusind og tretten

undtagen enhedslisten og prisen bliver knap

milliard kr inklusive et

er et overslag som vi i venstre ikke håber

der bliver brug for for det er et rigtig flot projekt vi har hvor vi sikrer den højeste grad af hurtig fremkommelighed

for udrykningskøretøjer og det er godt men står det til venstre skal vi fremme det motorvejsslip

så man ikke skal sænke farten det korte stykke for så at sætte farten op når man kommer på motorvejen igen derudover er der også en detalje ved tilslutningen mellem motorvejen og rute femten hvor vi ønsker at der bliver taget højde for at der projekteres således at tre og firs meter lange vindmøllevinger fra motortrafikvejen ved herning syd

til trods for alle de usikkerheder som motorvejen

har været igennem det gælder alt lige fra socialdemokraternes daværende gruppeformand som efter valget satte spørgsmålstegn ved finansieringen eller økonomien det det samme gjorde regeringens finansminister

den nuværende transportminister som har kaldt det en bestikkelse af vestjyderne derudover manglede det i regeringsgrundlaget men alt i alt glæder vi os over

motorvejen er vejen til vækst det er altafgørende for fremkommeligheden selvfølgelig for udrykningskøretøjerne men vigtigst er det for erhvervslivets fremkommelighed og det gælder for større virksomheder som arla som har oplevet

den fede mælk i tankbilerne faktisk blev pisket til fløde som resulterede i at man ikke kunne få

det gælder for cheminova som kører rigtig mange farligt gods lastbiler til og fra tangen i lemvig kommune det gælder for

nye biogasanlæg både den ene og den anden vej og vi ved at det betyder utrolig meget for virksomhedernes valg af placering til trods for at enhedslisten

sikre på at også mobiliteten for vores arbejdsmarked hvor motorvejen betyder rigtig meget også bliver imødekommet med den her motorvej det gør den i høj grad for

der ønsker at blive bosiddende i det nordvestjyske område selv om de arbejder i østdanmark det er der allerede i dag flere hundrede der vælger og på den måde er det også

udligningsaftale hvor man imødekommer landdistrikterne så fordelene er mange og derfor håber vi på en venlig behandling

at man har fået den siddende regering til at overtage den huha så snakker

ordføreren om vækst er man ikke opmærksom på

fra venstres side at

kan opstå næsten hvor som helst at

kan det jo også være at væksten kommer andre steder fordi det nu bliver nemmere at pendle væk fra området og pendle ind til arbejdspladser helt inde i aarhus for eksempel

virksomhederne koncentrerer sig omkring motorvejen og dermed flytter fra de tyndtbefolkede områder det er jo en fare som der er det ved jeg ikke om venstre er opmærksom på i al den

placere sig og vi kan bare se at de steder i landet hvor

en motorvej bliver fravalgt og at virksomheder som større slagterier med mere

let adgang via en motorvej

jeg frygter ikke at man også får mulighed for at køre væk fra området

set kun positivt for der er nogle ting som vi simpelt hen ikke har i landdistrikterne og ikke skal have i landdistrikterne

så herved mulighed for at man kan være bosat i landdistrikterne og så køre til de større byer

også betyder at der er nogle der vælger at blive bosiddende i det nordvestjyske område og så pendle til arbejde uanset om det er i horsens eller hvor det

er godt vi har et slip på et eksisterende stykke motortrafikvej som vi gerne ser opgraderet

og vi kan finde finansiering dertil det synes jeg

set at fru annette lind skulle støtte og bakke op om og

sparer utrolig mange minutter

hjælper også erhvervslivet på den måde cheminova hvor der kommer mange lastbiler så man kan ikke

sige at vi gør det alene for at sikre

udrykningstid det er en kombination af mange ting når vi etablerer motorveje og jeg synes

socialdemokraterne skulle bakke op om

tom snak

nu er der kommet konkrete handlinger på nu bliver motorvejen til noget som socialdemokratisk ordfører

enormt glad for at vi med dette lovforslag kan besegle en aftale der er indgået om en realisering af denne motorvej

der vil sikre borgerne i nordvestjylland at de kan komme hurtigere og mere trygt til det nye supersygehus i gødstrup ved herning

at vi kan komme hurtigere fra a til b samtidig vil det øge væksten

når flere kører på motorvej frem

vi har nemlig erfaring med at

at anlægge en motorvej på strækningen fra snejbjerg sydvest

til holstebro nord det er specielt glædeligt for os i nordvestjylland at vi nu får motorvejen til holstebro nord det er en stor sejr for nordvestjylland

resten af danmark og også med resten af europa

en direkte etablering når vi etablerer

at pege på gødstrup som placering til det nye supersygehus frem for aulum og derfor kan det jo godt undre mig at socialdemokraterne ligesom har overtaget den der dagsorden ordføreren bruger

borgerne i nordvestjylland jo komme hurtigere

venstres

man har kæmpet for noget som efter min mening også var korrekt

ved at det er noget der bliver efterspurgt rigtig meget i det område hvor

fru annette lind

vi får en motorvej som er god for patienter men den er så sandelig også god for erhvervslivet

imod at vi får lukket de huller der så er nede ved herning

iværksat blev den iværksat under den nuværende regering som man står og

også for at sikre en bedre sammenhængskraft mellem det vestjyske og

trække ting lettere til metropolerne omkring herning aarhus og så videre derfor er dansk folkeparti også glad for at vi i dag kan

nikke ja til den her motorvej det vi er kede af og det står i forligsteksten er at vi ikke gjorde arbejdet helt færdigt og fandt de sidste to hundrede og

en motortrafikvej nu talte ministeren jo før om

er meget bekymrede for trafiksikkerheden netop på det her punkt fordi man kommer fra en motorvej ud på et lille stykke motortrafikvej det gør man sådan set i begge ender og det vil alt andet lige give problemer derfor er det selvfølgelig vores håb og det

undervejs i byggeriet af det her vil kunne se et tilbageløb

vi kunne finde de sidste to hundrede og halvtreds million kr når nu vi alligevel har alle arbejdsredskaberne til

køre rundt derude det vil gøre det her projekt helstøbt så vi håber

er en vilje i forligskredsen til at vi også

lemvig thyborøn og struer bliver

glade for at kunne give vores støtte til det her projekt til helt præcis tre

samfundsøkonomien på lidt over fem procent mobilitet er helt afgørende for virksomheder i danmark jo hurtigere og nemmere

jo bedre for virksomhederne og deres konkurrenceevne

fødevare og industrivirksomheder

råvarer bredt i hele verden og når de skal eksportere skal de ned til herning og videre til tyskland motorvejen vil øge mobiliteten og gøre det nemmere at rekruttere arbejdskraft og eksportere varer motorvejen

også den bedst mulige betjening af det nye sygehus i gødstrup vejen slår vest om herning og rammer landevejen mellem herning og ringkøbing det betyder at indbyggere i ringkøbing skjern kommune kan køre direkte til sygehuset og på samme måde kan ansatte og andre patienter køre direkte ad motorvejen til sygehuset i debatten har der været

om nordvestjylland og afstanden til sygehuset derfra men der bliver også rigtig langt fra eksempelvis hvide sande og derfor har det været vigtigt for radikale venstre

messecenter herning som nu kan

vest om herning når de har store arrangementer

tre hundrede job om året det at vi nu laver infrastrukturen til

messecenter herning til at øge de aktiviteter der er der det er vi også rigtig glade for for det nordvestjyske område betyder linjeføringen til holstebro nord at indbyggerne i lemvig

kan køre uden om holstebro ad motorvejen og dermed spare vigtige minutter når de selv eller med en ambulance skal køre til det nye sygehus linjeføringen til holstebro nord flytter også rigtig meget tung trafik ud af holstebro det gavner erhvervslivet for eksempel maarbjerg bioenergy der hver dag skal have hundredevis af lastbiler til og fra virksomheden før folketingsvalget fik den daværende vk regering sat

på finansloven men uden penge den nye regering har arbejdet seriøst videre med projektet og har haft som ambition at finde de penge som vk regeringen ikke fandt i processen har der

linjeføringen og desværre så vi igen at herning og holstebro ikke kunne finde fælles fodslag

og hjælpe hinanden her i københavn det er jeg stadig ærgerlig over selv holdt jeg fast i at landsdelen skulle gå efter

holstebro nord i stedet for at bekæmpe hinanden jeg er glad for at netop den store løsning blev resultatet da regeringen især sammen med vk men også dansk folkeparti fandt pengene til motorvejen i forsvarsforliget og vækstplanen radikale venstre er rigtig glade for det her lovforslag og

store problem som jeg har forstået det er at cheminova skal have nogle varer op blandt andet klorin som man faktisk ikke må køre med på vejene derfor er det helt afgørende for den meget store virksomhed

vi kan starte med at få undersøgt hvad det koster og hvordan og hvorledes vi kan vi kan gøre

man kunne fjerne rigtig mange af de der lastbiler og dermed gøre bedre plads på det eksisterende vejnet det var ligesom det

ikke helt fat i om radikale venstre også

flyttet over på et tog

virksomheder som skal have nogle lastbiler ud på vejene og som formentlig ikke har gods nok

derfor vil der stadig væk være rigtig mange lastbiler

når både venstres ordfører og

jeg som medlem af regionsrådet i sin tid og

det der er baggrunden for det her forslag og den diskussion vi har haft om den her motorvej

regionsrådet skulle have truffet men som den daværende statsminister herre lars løkke rasmussen

at trumfe igennem omkring placeringen af et sygehus i enten gødstrup eller aulum

skabte baggrund for at man derefter fik travlt med så i forhold til det nordvestjyske fra blandt andet venstres side

tale meget om en motorvej mellem herning og holstebro

konkludere da er glad for at jeg selv i sin tid støttede hospitalet i aulum

er det jo og det er jo også demokratiets vilkår at der så var et flertal den anden vej rundt men jeg synes trods alt det er værd lige at indlede

mon havde ønsket at placere sygehuset altså i gødstrup eller i aulum men det skal jeg undlade at spørge

jo baggrunden for den diskussion vi har her i dag så kan man også diskutere i forhold til den kapacitet der er på landevejen mellem herning og holstebro som i øvrigt er relativt ny men nu er der så

at udvide kapaciteten og det er jo så også det man gør med det her lovforslag så det næste der bliver interessant er jo finansieringen som den radikale ordfører rigtigt nok var var inde på

fundet finansiering til den her motorvej

gennemføre besparelser på små tre milliard kroner årligt på forsvaret det kunne man så ikke implementere med det samme og det var det der var baggrunden for at man var nødt til at genåbne det eksisterende forsvarsforlig og der opstod så muligheden for rent faktisk at hente

ud til den her motorvej mellem holstebro og herning det synes jeg

at det dybest set er lykkedes at brolægge herning holstebro motorvejen ved at

bare for at ridse diskussionen op både i forhold til historikken men også

finansieringsdelen op så synes jeg faktisk der er en række positive ting

sikrer det her jo faktisk bedre muligheder og hurtigere transporttid for særlig beboere omkring lemvig og nordpå

ned til det nye sygehus i gødstrup

er en række mennesker som rent faktisk

bedre mulighed for hurtigere at blive transporteret til det

nye supersygehus når det nu står færdigt i gødstrup i de kommende år så der er også en række positive tiltag i det og derfor er

meget glad for at det lykkedes at finde finansieringen til den her motorvej gennem de besparelser der så

fornøjelsen af at deltage i

nu har jeg taletid så jeg forestiller mig at spørgsmålet kommer så nu tager

glæderne i forhold til den del enhedslistens ordfører peger jo rigtigt nok på at der er udfordringer for godstransporten i danmark og

rent faktisk er afsat et mindre millionbeløb

at sikre cheminova nogle bedre transporter der ligger nogle udfordringer i forhold til den del og lad mig da blot viderebringe

det kan jo også være enhedslisten i andre sammenhænge kunne fornøje sig med at man også kan forbedre og styrke

set enhedslisten og sf og

hele regeringen sagtens kunne nå til enighed om så jeg vil da ønske mig at vi kan sætte yderligere fokus på godstransport i danmark

koncentrere mig lidt om at

var sådan at i tidernes morgen hvor længe siden det så end er var sf jo i hvert fald meget skeptisk over for motorvejsbyggeri det var man jo bla

indvirkning på vores klima og miljø og det er vi da fra enhedslistens side helt enige

er er man ikke ved at komme lidt langt ud når man nu bidrager til at etablere en motorvej som jo er inderlig overflødig jeg gør opmærksom på at

står rute atten den eksisterende vejforbindelse anført med sjældent eller ingen problemer

set optaget af at de borgere der bor

også får let og hurtig adgang til hospitalet i gødstrup det er noget af det der betyder noget for mig det at vi sikrer transporten således at man kan behandle folk hurtigere hvis man bliver ramt af en blodprop eller andre former for akut sygdom

set også noget af det som betyder noget for mig at vi sikrer en hurtigere adgang til et sygehus

så er der også spidsbelastninger på rute attende jeg vedgår gerne at man kan diskutere om spidsbelastningen er større andre

prøver lige med nogle flere tal i år to tusind og tyve vil der være en forventet årsdøgnstrafik på treogtyvetusind biler ved sindal som er det mest trafikerede sted ved gødstrup vil det være på syv tusind otte tusind biler

ni tusind biler det skal sammenlignes med at der i dag

genererer i dag halvtredstusind femoghalvtredstusind biler

kritisk til hvad behovet

der skal styrkes i den pågældende situation i den konkrete situation

jeg faktisk det betyder noget at man sikrer en hurtig transport til det nye sygehus nu har

set sagen uvedkommende men

interessant at høre om ordføreren bakker op om transportministerens

snakker om mellem herning og holstebro

ikke blandede sig i den regionale diskussion vil vist være en tilsnigelse det var herre lars løkke rasmussen der gennemtrumfede den beslutning og så tror jeg da man kan slå op og se citaterne fra den debat i øvrigt jeg synes sådan set at der nogle gange

det sagde jeg også til enhedslistens ordfører kan være et rationale i

motorveje jeg synes også det er vigtigt nogle gange at forholde sig kritisk til

om der er behov for motorveje jeg har også

tidligere medlem af regionsrådet i midtjylland faktisk færdedes en del på strækningen herning holstebro

lidt forskel på hvornår på døgnet spidsbelastningen er

til herre jonas dahl og jeg kunne forstå at han trods alt stemte om sygehusplaceringen men det som jeg prøver

er at vi snakker motorveje og jeg sagde

set bare at jeg er ligeglad med hvad årsagen er til at

kan finde andre vejstrækninger som i øvrigt også enhedslisten var inde på hvor der i hvert fald er flere biler på vejen end der kommer nu på

det her med venstre som det er sagt

projektet skabt da venstre fik alvorlige problemer i det nordvestjyske medlemmerne flygtede i hobetal fra partiet meningsmålingerne tog et alvorligt dyk og ved regionsvalget i to tusind og ni måtte man i store områder i det nordvestjyske aflevere ganske mange stemmer til fælleslisten svaret var så i får en motorvej

og så kan man jo hurtigt komme frem til supersygehuset i gødstrup som man havde

som jeg har sagt en regulær sukkerknald eller som transportministeren sagde på det tidspunkt det var ren bestikkelse af de vrede

den her baggrund for at etablere en motorvej

at drive trafikplanlægning på og foretage store infrastrukturinvesteringer ud fra den er overflødig

vejdirektoratets kort som jeg nævnte over for sfs ordfører over købelastede strækninger

at der sjældent eller ingen problemer

er en forventet årsdøgnstrafik omkring sindal det mest trafikerede sted på treogtyvetusind biler gødstrup syv tusind otte tusind biler holstebro syv

ni tusind biler som jeg har gjort opmærksom på det skal sammenlignes med trafikken ved

og en årsdøgnstrafik på motorvejen syd om odense altså det afsnit

turen tager i dag cirka fem og tredive minutter i bil og man forventer en reduktion på mellem fem og syv minutter i perioden to tusind og tre til

syv det er lidt gamle tal men alligevel

fire og tyve uheld fire dræbte ni alvorligt tilskadekomne og tyve lettere der er ingen sorte pletter registreret på strækningen

det uforståeligt at regeringen har overtaget venstres valgflæsk som jeg vil

endda valgt den dyreste variant til tre milliard kroner det omfatter så ikke selv om det

etapen fra motorvejen ved herning syd og frem til snejbjerg hvor

nye motorvej skal begynde eller slutte alt efter hvilken vej man kommer

er der jo en motortrafikvej og det giver efter vores mening meget store risici for bilisterne at man pludselig har en motortrafikvej

men selvfølgelig som jeg sagde under behandlingen

af forslaget om den fynske motorvej

jeg jeg tror at vi kan forvente en ny anlægslov med opgradering af motortrafikvejen på stykket mellem herning syd og snejbjerg

vi i enhedslisten vil anmode regeringen om

til motorvej allerede nu

senere frem for at tage det når man nu er i gang

vejdirektoratet uden rutinemæssig afvisning af at den kollektive trafik kan være et alternativ til en kommende motorvej jeg citerer udbygning af togdriften herning holstebro vil kræve enten udbygning til dobbeltspor

halvtimesdriften skal udvides ekstra spor vil være en ganske betydelig økonomisk investering som ikke indgår i denne analyse skriver vejdirektoratet halvtimesdriften har især sin berettigelse i myldretiden og vil næppe have et kundegrundlag uden for denne periode

altså ingen visioner om at man kan sætte ind med kollektiv trafik for at afhjælpe trængslen

busdriften siger man det samme nemlig at det kræver omlægning af ruter og at det tager dobbelt så lang tid som med bil fordi det binder de små bysamfund sammen og man kører på kryds og tværs frem for at have

store potentiale der er for godskørsel

et realistisk alternativ vil selvfølgelig være i den her forbindelse at udbygge jernbanen herning holstebro med et dobbeltspor

køre med halvtimesdrift i hele driftdøgnet tre gange i myldretiden køre med rex tog til og fra aarhus for eksempel så der er rigtig mange muligheder for at udbygge med kollektiv trafik som et realistisk alternativ til udbygning

hvor langt ordføreren vil gå

siger at motorvejen er overflødig og

har også problemer i det vestjyske i forhold til busser der sidder én i bussen og det er typisk chaufføren

er derfor enhedslisten ikke stormer frem lige nøjagtig i den del af landet

uanset om det så er den offentlige transport motorvejene eller hvad

rigtigt at det er tyndt i de tyndtbefolkede områder jeg tror man skal sætte ind med en

end den man præsterer i dag fra trafikselskabers regioners og for den sags skyld også fra kommuners side

kan vi hurtigt blive enige om det ser ikke ret godt ud at der kun sidder én i de der busser men men

på trængselsproblemerne og da slet ikke på klima og miljøproblemerne tværtimod

godt synes er ærgerligt men jeg har ikke hørt

rigelige mængder at man kan komme frem og tilbage

har behov for det eller i hvert fald i det store og hele når man har behov for det vi har en række forslag

på banen mellem herning og holstebro med dobbeltspor og så videre

til den bustrafik som skal fungere som tilbringertrafik

være lykkelige for at vi nu vedtager det her

godt at enhedslisten hader motorveje og det er jo et fair synspunkt at have

og så har vi haft lidt diskussion om det i liberal alliance er vi

meget begejstrede lidt ligesom det forslag vi diskuterede

det noget med at man kan komme lidt nemmere til nogle af de nye supersygehuse og om det så er det i gødstrup eller

set det er fint der vil også være en forkortet rejsetid for borgere og virksomheder og på sigt vil det selvfølgelig have en positiv effekt for området

med det forrige forslag har vi selvfølgelig også nogle bekymringer

det er afgørende for os at borgere ikke oplever en uretfærdig behandling når staten tvinger private ejere til at afstå jord eller fast ejendom men det har man

taget positive tiltag for at imødegå

til det nye hospital i gødstrup forventes at åbne i to tusind og sytten og hele motorvejen forventes at åbne i to tusind og

at anlæg af en ny motorvej mellem holstebro og herning er et emne som har været debatteret længe både landspolitisk og lokalt

været gennemført flere høringsfaser i projektet først var der en høringsfase med blandt andet borgermøder i forbindelse med vvm processen siden har der været en høringsfase i forbindelse med fremsættelsen af det her lovforslag der er modtaget otte høringsforslag med gode og relevante synspunkter fra kommuner og andre flere

vil vejdirektoratet tage med i deres videre arbejde med projekteringen af motorvejen desuden har høringssvaret fra holstebro kommune betydet at vi i lovforslaget har indført en ekstra krydsning af motorvejen ved

til gavn for både pendlere og virksomheder med øget mobilitet følger muligheden for en forbedret konkurrenceevne og dermed også øget beskæftigelse den nye vej har også den fordel at en stor del af trafikken flyttes fra den

til motorvejen som er en mere sikker vejtype

inde i holstebro by over på den nye forlængelse af ringvejen og dermed

i holstebro by det er altså godt for nordvestjylland og hvis man ser det i sammenhæng

med togfonden dk hvor vi lægger op til to tog i timen til herning holstebro og

venstres ordfører der siger at vestjylland nu får et løft

set opmærksom på da de er nødt til at fragte deres produkter frem og tilbage men som enhedslisten nævnte i

indlæg kan det også gøres på andre måder og mig enhedslistens ønske om at forbedre godstrafikken i danmark det er sf

at de ønsker en motorringvej hele vejen rundt om herning og der vil jeg bare gøre opmærksom på

ingen steder i danmark end ikke i københavn hvor man

var en smule mere trængsel

i forligsteksten hvor der står dansk folkeparti havde gerne set at der med løsningen var skabt forbindelse med den eksisterende motorvej øst for herning men

ikke er mulighed for det inden for den økonomiske ramme

i forhandlingerne der decideret understregede ønsket om en motorringvej rundt omkring

rammer for den her motorvej og vi har blandt andet

anbefalinger i sin tid hvor man sagde at

at de der infrastrukturinvesteringer burde finde sted

synes ministeren at behovet er størst mellem herning og holstebro hvis man nu sammenligner med så mange andre steder

at sygehuset ikke skulle ligge i aulum men skulle ligge i gødstrup så

at til motorvej men i forhold til at der kommer ambulancer

de vurderinger de har efter min mening

alternativ som hedder udbygning af den kollektive trafik således også i de to motorvejsprojekter

den her helhedstænkning i ministeriet derudover mener jeg at det er en smule upassende at tro at at vejdirektoratet arbejder uafhængigt af ministeren eftersom det decideret er et direktorat der hører

og det siger jeg ikke fordi jeg nu skal

at ministeren kunne have lavet det mere enkelt

er jo godt klar over at direktivet stammer helt tilbage fra for mange år siden

direktivets gennemførelse i bruxelles så jeg forstår godt at det her

kompliceret og jeg forstår også godt når vi diskuterer det at det formål

man jo skal implementere dele af europa parlamentets og rådets direktiv gør at så bliver det altså noget indviklet noget ikke desto mindre vil jeg starte med at sige at

vigtigt det er en

er nogle forhold deri som jeg synes

svære at håndtere men jeg synes også det tjener til

selv om vi er positive

sige at vi vi gerne vil bede om at ministeren på et tidspunkt kommer i samråd i udvalget

den tekniske gennemgang at der er mange ting hvor man skal kende lidt til baggrunden for hvor man skal kende lidt til hvad skønnet er i

det er man vil gøre og hvor meget man vil imødekomme alt det der er sendt ind i

at benytte lejligheden til at kvittere for det

vi har fået jeg synes at det selv om der kan være ting i høringsnotatet

på mange måder hjælper os til at man

tilgodese patienterne man tilgodeser danske patienter

få en ydelse i udlandet og omvendt tilgodeser man også udenlandske

hvis man skal betale mange penge for

tilgodeser patienterne er vi sikre på at vi gør hvad vi kan for at

de private sygehuse i danmark har mulighed for at tilbyde

vi må jo også erkende at selvfølgelig kan det have en stor interesse for

der arbejder inden for det her område og tilbyder ydelser

et sæt regler som er håndterbare

vi altså sige at vi er meget positive over for

synes det er godt man tager hånd om

også gerne sige at vi i udvalget vil stille en stribe spørgsmål om

jeg vil begynde at gennemgå dem nu

at langt langt de fleste danske patienter bliver behandlet i danmark det er godt sådan skal det være i fremtiden men der er også patienter som tager til en praktiserende læge

er også danske patienter som tager til en tandlæge i malmø der er også danske patienter som døjer med meget alvorlige sjældne sygdomme som af det offentlige danske sundhedsvæsen bliver sendt til udlandet for at blive behandlet fordi de der kan behandle noget vi måske ikke kan behandle der bliver givet dansk tilskud til behandling i udlandet men vi har vel nok haft rigtig mange eksempler

patienterneborgerne har haft ret til

få refunderet deres udgifter

derfor er vi fra socialdemokratisk side utrolig glade for at det her direktiv nu ligger der de europæiske lande eu er blevet enige om et regelsæt og vi skal nu have det til at fungere i danmark

vi støtter forslaget vi glæder os over det den klarhed i rammerne som nu bliver fastlagt

kommer hele eus borgergruppe til gode det er sådan at man ikke i fremtiden vil kunne få en refundering af en

man er taget til et andet eu land og blevet behandlet hvis

man kunne være blevet behandlet for det samme i danmark ingen kommer til at tjene penge på at kunne rejse til et andet europæisk land og blive opereret eller behandlet

højst den refundering med sig som det koster at blive behandlet i danmark

der kommer givetvis andre borgere fra europa til danmark for at blive behandlet de kommer ikke til at presse danske patienter og borgere bagud i køen

til behandling i danmark udenlandske patienter eu borgere der kommer til danmark kommer til at betale den pris det koster at blive behandlet i danmark deres lande deres sundhedsforsikringer betaler den pris hvis en borger fra danmark vælger at blive behandlet

nogle ting de selv skal gøre de skal selv sørge for at tage kontakten til udlandet til et sygehus de skal selv sørge for at have en lægelig henvisning med sig de skal selv lægge ud for betalingen de skal selv sørge for at få pengene refunderet når de kommer tilbage de skal selv sørge for at arrangere og betale transporten

danske regioner der hvor de bor der skal en forhåndsgodkendelse til hvis en behandling i udlandet kræver at man skal indlægges og overnatte på sygehuset eller hvis det kræver meget højt specialiseret assistance på udstyrssiden eller i organiseringen

de fem danske regioner kommer til at skulle gøre de skal leve op til at borgerne kan få en forhåndsgodkendelse inden for fjorten dage og at den kommer til at bygge på de samme faglige lægelige kriterier som hvis behandlingen skulle foregå i danmark regionerne kommer også til at skulle vurdere de udenlandske patienter som søger om behandling i danmark og de skal også sikre at der oprettes kontaktpunkter som det hedder rundtomkring i hver region hvor borgerne skal kunne få rådgivning og vejledning

grænseoverskridende sundhedsydelser inden for eu der bygges også en fleksibilitet ind den unge studerende der flytter fra danmark til bruxelles for at være der

et halvt eller et helt år får meget lettere ved at få udleveret sin receptpligtige medicin

i bruxelles i belgien i øjeblikket er der nogle problemstillinger der indbygges nu en væsentlig større fleksibilitet også det er et gode

jeg nævnt regionerne det er faktisk ikke kun regionerne der også får en opgave kommunernes ydelser på sundhedsområdet bliver også en grænseoverskridende sundhedsydelse så kl kommunernes landsforening

skoene i forhold til at klargøre nogle ting det kan eksempelvis være hjemmesygepleje

den kommunale stofmisbrugsbehandling så alt i alt er det her et rigtig godt lovforslag vi har ventet meget længe på det det har været kompliceret som også venstres ordfører siger vi ser frem til en udvalgsbehandling men udgangspunktet i det der ligger her er rigtig godt og derfor støtter socialdemokraterne

vores bekymring kan være den praktiske implementering hvis loven skal fungere efter hensigten

fokus på de hindringer som den her lov faktisk kan

implementerer reglerne af høringssvarene kan man

at der er mange områder hvor det er uklart hvordan reglerne skal fortolkes for eksempel hvor meget der skal vejledes og af hvem forhåndsgodkendelse af krav

hindringer i det er rimeligt nok at der skal være en forhåndsgodkendelse men det er vigtigt at regionerne arbejder sammen så der bliver ens retningslinjer på området formålet må jo være på så enkel en måde som muligt at sikre at den enkelte patient

får den rigtige behandling der må ikke opbygges bureaukratiske systemer men systemet skulle gerne opleves som en hjælp til at den enkelte patient får det gode patientforløb

behandling i udlandet

reglerne om refusion og håndteringen af dem der er mange patienter

pengene ud vil være uoverstigelig hindring

kan udføres i danmark der er behov for at få diskuteret de typer behandlinger og operationer som vi måske ikke har herhjemme men

danske patienter herhjemme taler vi meget om de kommende supersygehuse her samles specialerne

mængde patienter der gør at ekspertisen kan opretholdes skal vi overveje at lade den samme logik finde vej over grænserne så vi kunne se på om

for at få en lungebevarende kræftoperation i stedet for at de får fjernet en lunge

der kun har fem af den slags patienter om året

bare sige at vi som udgangspunkt er positive

at man faktisk her har øje for nogle af de muligheder og rettigheder vores medlemskab af eu giver os som borgere vi lever jo i

i den frie verden vi lever i et land hvor vi har mange muligheder i et europa hvor der er fri bevægelighed for mennesker til at studere og arbejde til at virksomheder kan etableres til at varer kan handles over grænserne det er en fantastisk bedrift det er faktisk intet mindre end historisk at det har kunnet lade sig gøre at otte og tyve lande samarbejder om at understøtte disse muligheder som europæere får vi en række rettigheder i andre lande og det lovforslag vi behandler i dag implementerer de europæiske patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser der er på lange stræk tale om en klargøring af eksisterende rettigheder kernen er at vi som europæere har ret til samme behandling i udlandet som vi kan modtage i det land hvor vi har fast ophold det er hensigtsmæssigt hvis der er urimelig lang ventetid i ens eget land og ledig kapacitet i et andet det omvendte er også hensigtsmæssigt for vores sygehusvæsen

hvis der skulle være ledig kapacitet på et område så kan danske hospitaler mod betaling behandle andre europæere

men som ikke gør sundhedsydelser til et tag selv bord det er nemlig fortsat det land hvor man har fast ophold der skal finansiere ydelsen og som i øvrigt fastlægger niveauet i den forstand at der kun ydes refusion svarende til den behandling man kan få i hjemlandet i det danske tilfælde betyder det

at hvis behandling kræver henvisning

der krav om forhåndsgodkendelse af refusion hvis behandlingen kræver sygehusindlæggelse eller hvis behandlingen kræver højt specialiseret udstyr loven stadfæster altså nogle grundlæggende rettigheder og uanset at der ikke er den store patientmobilitet i dag så findes der jo allerede nu tilfælde hvor mennesker helt rimeligt ønsker at blive behandlet tæt på deres pårørende som måske bor og arbejder i et andet land og da europa er stort

vi i stand til at lave bindende regler det gør vi blandt andet med denne lov som

perspektivrigt men at det vi jo også kommer til

nu implementeres loven der vil sikkert være spørgsmål i fremtiden så det

afhænge af hvordan udviklingen helt konkret bliver

indimellem laver ny politik som som så bliver til lovgivning i en dansk sammenhæng oprindelig var udgangspunktet jo at sundhedspolitikken var et fuldstændig nationalt anliggende og ikke et tema

men så skete der det at en række domme fra eu domstolen slog fast

et anliggende for det indre marked set fra vores synspunkt rykker det i hvert fald ved

skal kunne betragte som som et tema for det indre marked og dermed heller ikke skal reguleres af eu det synspunkt

være en domstolsmyndighed og ikke et politisk organ blevet forkastet vores hovedbekymring i forhold til det samlede direktiv

del af det lovforslag der ligger her er at ansvaret for

i i nogen grad bliver flyttet væk fra det nationale fra det enkelte land og så i højere grad

en del af det indre marked hvor klassiske markedskræfter jo

anden forstand er grundprincipperne

er der jo en potentiel skævhed

når det handler om at opdage muligheden for

lægge ud inden man får refunderet udgifterne til en sådan behandling måske også selv betale for transport og ophold

skubbe til hvordan vi prioriterer de ressourcer som vi som vi bruger på sundhed her

på samme måde har det også tidligere været en indvending at

kan blive en skævhed imellem de enkelte europæiske lande det er klart at vi

sundhedssystem og vi har nogle penge vi kan tage med

med i ryggen så der vil være en forskel og der vil være en skævhed i hvem af borgerne i europa der

vi synes at det er rigtig rigtig vigtigt at fokus for sundhedspolitikken er at de enkelte lande opbygger udvikler vedligeholder et sundhedsvæsen som har fokus på at sikre borgernes muligheder og også en lige og hurtig adgang til gratis sundhedsydelser

vi gerne vil tiltrække til vores land og

for første gang for efterhånden

nogle forbedringer af rettigheder hvis vi kigger snævert på de danske patienter flere har også nævnt det her med at man kan tage sit medicintilskud med til andre lande og det synes vi

særskilt kunne vi sagtens støtte et lovforslag om det men vi støtter altså ikke at eu

regulerer hvordan samarbejdet mellem landene skal være og heller ikke de første skridt til markedsgørelse af sundhedsområdet som vi er bekymrede over

i liberal alliance er havde jo med i sit valgprogram til folketingsvalget i to tusind og elleve

udvide fritvalgsordningerne til at gælde alle anerkendte operationer i hele

hvis de pågældende operationer alene er anerkendt i et andet eu land

vores udgangspunkt er nemlig borgerens

reelt frit sygehusvalg grænseoverskridende

pengene kan følge patienten og borgerne kan få den bedst mulige behandling

at det var eu der skulle være vores største hjælper i den sag men når det nu er tilfældet

at vi kommer et skridt i den rigtige retning via direktivet og dermed også via det her lovforslag

tidligere behandlet noget lignende i folketinget hvor det egentlig kun var dansk folkeparti og liberal alliance der var positive

spændende hvad det var for en diskussionen før mellem andre ordførere men lad nu det ligge man skal jo glæde sig over at tingene går i den rigtige retning i stedet for at hænge sig i fortidens detaljer det

få mulighed for bedre behandling vi kan som andre også har været inde

der vil få lov til at benytte sig af mulighederne til gengæld synes vi det er entydigt positivt

fra andre lande kan komme til danmark og selvfølgelig betale for de ydelser der skal

afbureaukratisering og udbygning af det

så det kan komme endnu flere til glæde

danskernes sundhed på en reel måde kan blive bedre

ganske rigtigt ikke er et ukompliceret lovforslag

som sikrer patienternes adgang til behandling i andre eu lande under nogle nærmere betingelser og

og når vi nu også kommer med og får gennemført direktivet ja så bliver der også klarhed over hvilke rettigheder danske patienter har til at søge behandling i udlandet med refusion fra det danske sundhedsvæsen

ikke ret til andre ydelser end dem det offentlige sundhedsvæsen

at det skal være en ydelse som man kan få i danmark med de samme krav så man skal fortsat have en henvisning

at forhåndsgodkendelse til specialiseret behandling og behandling med indlæggelse kan afslås hvis regionen kan tilbyde behandling i danmark inden for en lægeligt forsvarlig ventetid og det er jo den praksis vi kender i dag

implementering får patienter fra andre eu lande tilsvarende adgang til behandling i det danske sundhedsvæsen med refusion fra

patienter fra andre eu lande adgang

behandling i det danske sundhedsvæsen for dansk regning og sygehusafdelinger

i danmark får også mulighed for at afvise planlagte patienter fra andre lande hvis det for eksempel er nødvendigt på grund af ventetidsproblemer

jo også rigtigt at i lande som danmark hvor der allerede eksisterer mulighed for at modtage behandling i udlandet og hvor der også er velfungerende nationale patientrettigheder som udredningsretten

og en mindre betydning end i andre lande men grundpointen står jo stadig og er vigtig og vægtig nemlig at man med direktivet får skabt et fælles grundlag som kommer alle europæiske borgere til gavn fra danmark i det nordlige til slovenien i det sydlige jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed

alle de spørgsmål udvalget måtte have som sagt anerkender jeg fuldt ud at det

helt ukompliceret ukompliceret lovforslag

foreslås det at gennemføre en generel regulering af hvornår der skal påføres en personlig underskrift i dokumenter der kommer fra forvaltningsmyndigheder til borgere virksomheder og andre i afgørelsessager lovændringen skal sikre en mere smidig og tidssvarende regulering på området og skal samtidig gøre det nemmere for forvaltningsmyndigheder at vurdere hvornår et dokument skal tilføjes en underskrift eller anden form for entydig identifikation

lovændringen ikke omfatter dokumenter hvor der anvendes automatisk sagsbehandling og

skal lovændringen også kun omfatte breve fra forvaltningsmyndighederne hvor svaret er endeligt venstre synes at

er fornuftigt det imødekommer som man jo også kan læse i

en efterspørgsel efter klare regler på området og derudover mener venstre også at det er fornuftigt at man holder automatisk sagsbehandling uden for lovforslaget i et samfund der bliver mere og mere digitaliseret er det ikke hensigtsmæssigt at dokumenter for eksempel i

og skat skal underskrives manuelt da det vil besværliggøre processen helt unødigt i anden del af lovforslaget

det fremover skal være muligt at få aktindsigt i pets

at det skal være muligt at få aktindsigt i pets

som for eksempel omfatter personalesager vedrørende ansatte i pet samt sager om

budgetter hvilket vil give mere åbenhed i et ellers lukket miljø

beskyttet af for at bevare sin troværdighed over for sine udenlandske samarbejdspartnere i øvrigt også for at kunne leve op til at det jo altså er et hemmeligt politi så overordnet mener venstre altså at lovforslaget er fornuftigt og vi agter derfor

væsentligt når en

administrative forhold digitaliseringen er kommet for at blive det stiller nye krav til administrationspraksis på en række områder da stadig flere dokumenter jo sendes elektronisk de nye krav til underskrifter på dokumenter har til formål at sikre en effektiv administration og

af dokumenter til borgere og virksomheder men samtidig holdes der med lovforslaget fast i gode principper om retssikkerhed og beviser som vi kender det fra de nuværende krav til underskrifter lovforslaget indebærer at afgørelser fra myndigheder til borgere virksomheder med videre skal være forsynet med en personlig underskrift eller være udformet på en måde der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af afsenderen af dokumentet herudover skal det fremgå at dokumentet er

indebærer en undtagelse af dokumenter hvor sagsbehandlingen foregår automatisk eller hvor der indgår andre sagsbehandlingselementer som ikke er afgørende for udfaldet af sagen lovforslaget omfatter også sager om pets administrative

og konsekvensændringer i lov om pet og lov om fe som nævnt er digitaliseringen kommet for at blive det nyder vi alle godt af i det daglige med større effektivitet hos vores myndigheder med dette lovforslag sikrer vi et fortsat fokus på retssikkerhed beviser og ordentlighed i administrationen samtidig med at vi understøtter den stadig mere digitale forvaltning på den baggrund skal jeg på vegne af socialdemokraterne meddele

i administrative sager hos pet vi hilser

den form for åbenhed velkommen

set også at det er ganske fint der er jo ikke det store i det her forslag vi

på de sidste høringssvar som jo kom lidt sent det har vi bemærket men jeg nåede da at pløje dem

ikke mange var der to

set nogenlunde beroliget af det så vi kan

ville jeg da godt høre nogle flere argumenter for for det

bestemmelsen i stykke en gælder endvidere ikke for dokumenter hvorved der kvitteres rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt der ikke er væsentlige

så er formuleringen i hvert fald noget uheldigt lavet og spørgsmålet er behøver man overhovedet at have

ikke bare slette det men som sagt det skal ikke skille os ad

og krav om at forvaltningsmyndigheders udgående papirbaserede breve i afgørelsessager skal være forsynet med en personlig underskrift hvad der gælder ved elektronisk fremsendelse af breve

var sfs ordfører der lagde vægt på det

regeringens mål at firs procent af al kommunikation mellem myndigheder borgere eller virksomheder skal foregå digitalt

to tusind og femten og frem i takt hermed

vurderes det at underskriftskravet i stigende grad udgør en hindring for en effektiv udnyttelse af den øgede digitalisering og dens muligheder i samfundet som sådan

foretages en generel regulering af spørgsmålet om

sikre en smidig men også mere tidssvarende regulering af området og samtidig

tilgodeses tilgodeses de retssikkerhedsmæssige og også bevismæssige

går som sagt nærmere bestemt ud på at i afgørelsessager

skal de dokumenter der udgår fra myndigheden til borgerne virksomhederne eller andre enten være forsynet med en personlig underskrift eller være udformet på en måde der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den som

afsender af dokumentet og at dokumentet også er endeligt

skal dog ikke gælde for dokumenter hvor der anvendes

sagsbehandling kravene skal heller ikke gælde for dokumenter hvorved myndigheder kvitterer rykker eller foretager andre sagsbehandlingsskridt der ikke er

inde på det foreslås desuden at

kan vedkommende minister fastsætte nærmere regler for hvornår kravene om identifikation skal anses for at være opfyldt lovforslaget indeholder som vi også inde på herudover en ændring af lov om politiets efterretningstjeneste som indebærer

otte og det er den om egenacces skal finde anvendelse for

sager om administrative forhold det betyder at almindelige borgere eller journalister også når pet loven træder i kraft og det gør den jo første januar to tusind og fjorten som i dag kan søge aktindsigt i pets

vi også enkelte konsekvensændringer i lov om politiets efterretningstjeneste og lov om

efterretningstjeneste der er tale om konsekvensændringer som følge af den nye

med disse ord vil jeg gerne takke for

peger blandt andet på at personer der i en periode modtager revalideringsydelse oftest er blevet ramt af en arbejdsulykke uden egen skyld at de pågældende via revalideringsforløbet gør en særlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og at revalideringsydelser

i dag efter lov om aktiv socialpolitik beslutningsforslaget handler jo

selvforsørgelseskravet indebærer bla at ægtefællesammenføring som udgangspunkt er betinget af at den herboende i tre år forud for opholdstilladelsen til ægtefællen ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik

for eksempel revalideringsydelser

at starte et lidt andet sted den her regering foretog sidste forår en gennemgribende revision af reglerne

netop ægtefællesammenføringsområdet udgangspunktet for regeringens udlændingepolitik og dermed også for de nye regler om ægtefællesammenføring

også retfærdigt regelsæt udlændingepolitikken

skal med andre ord bygge på klare rettigheder og pligter for udlændinge der ønsker at være en del af det danske samfund udlændingepolitikken skal også fremme integrationen

skal udlændinge der ønsker at være en del af det danske samfund mødes med rimelige men også gennemskuelige krav som er retfærdige

og ikke unødvendige og ekskluderende på familiesammenføringsområdet

for regeringen at reglerne understøtter at de udlændinge der kommer her til landet

godt integreret i det danske samfund og at der

som sagt også stilles klare krav om en aktiv indsats for egen

det danske samfund netop derfor

fjernede regeringen i maj sidste år det pointsystem

tidligere regering havde indført i sommeren to tusind og elleve pointsystemet

som bekendt ud på at en udlænding der ønskede at blive familiesammenført skulle dokumentere erhvervserfaring uddannelse eller sprogkundskaber forud for en eventuel

skabte efter regeringens opfattelse en unødig barriere for herboendes adgang til at få en udenlandsk ægtefælle her til landet

der tale om en unødigt kompliceret regulering af adgangen til ægtefællesammenføring og endelig gav pointsystemet veluddannede og velstillede udlændinge bedre muligheder for at komme her til landet som ægtefællesammenført samtidig blev fire og tyve årsreglen jo altså genindført og tilknytningskravet blev tilbageført til den definition der var gældende før pointsystemet blev indført vi afskaffede endvidere gebyrerne og indvandringsprøven og vi nedsatte den økonomiske sikkerhedsstillelse fra ethundredetusind kroner til halvtredstusind kroner

har vi efter regeringens opfattelse fået et klart gennemskueligt og også retfærdigt regelsæt der samtidig understøtter en god integration for de udlændinge der kommer her til landet som led i

har regeringen valgt at fastholde som jeg allerede har været inde på indebærer selvforsørgelseskravet at en opholdstilladelse på baggrund af ægteskab som udgangspunkt er betinget af at den herboende person i tre år forud for opholdstilladelsen ikke har modtaget ydelser efter integrationsloven eller loven om aktiv socialpolitik

opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse som udgangspunkt betinget af at den pågældende udlænding ikke i de seneste tre år forud herfor har modtaget hjælp efter de nævnte regelsæt

er forlængelse af en opholdstilladelse til en ægtefællesammenført udlænding som udgangspunkt betinget af at hverken den herboende ægtefælle eller udlændingen

offentlig hjælp de ydelser der er omfattet er blandt andet kontanthjælp ledighedsydelse og revalideringsydelse offentlig hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse er derimod ikke omfattet når hjælpen ikke er direkte relateret til forsørgelse eller når hjælpen må sidestilles med løn eller pension eller træder

til landet som led i blandt andet ægtefællesammenføring bliver godt integreret baggrunden for selvforsørgelseskravet er netop at sikre at familier hvor den ene ægtefælle er kommet hertil ved

er selvforsørgende og samtidig integreres i det danske samfund arbejdsmarkedstilknytning og evnen til selvforsørgelse har ikke blot betydning i forhold til den familiesammenførte ægtefælle men også væsentlig betydning for hele familiens integration i

det danske samfund det er naturligvis vigtigt at en borger der ønsker familiesammenføring her i landet med en udenlandsk ægtefælle

revalideringsydelse har i forhold hertil retter en borger i den forbindelse henvendelse til udlændingestyrelsen ja så vil udlændingestyrelsen selvsagt vejlede herom også på hjemmesiden den der hedder

de kommunale sagsbehandlere i relevant omfang vejleder om de mulige opholdsretlige konsekvenser af modtagelse af visse offentlige ydelser

den vejledningspligt gøres kommunerne og kl altså kommunernes landsforening

på af udlændingestyrelsen men netop fordi den vejledning som de kommunale sagsbehandlere yder

så vil justitsministeriet anmode udlændingestyrelsen om at minde kommunerne om at de i alle relevante tilfælde forudsættes at vejlede om den betydning som modtagelse af for eksempel revalideringsydelse eller kontanthjælp har i forhold til opnåelse af familiesammenføring forlængelse af en udenlandsk ægtefælles opholdstilladelse og opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse det vil ske ved at udlændingestyrelsen udsender et nyhedsbrev til kommunerne og altså til kommunernes landsforening

at de personer der i en periode modtager revalideringsydelse oftest er blev ramt af en

arbejdsulykke uden egen skyld

den forbindelse gøre opmærksom på at revalidering

indgå i et revalideringsforløb vi taler altså her om en

personer i beslutningsforslaget peges der også på at personer der går ind i

det er på den baggrund forslagsstillernes opfattelse at revalideringsydelsen adskiller sig fra andre ydelser der udbetales efter lov om aktiv

revalidering består ganske rigtigt af erhvervsrelaterede aktiviteter og økonomisk hjælp der kan bidrage til at en person med begrænsninger i arbejdsevnen kommer tilbage på arbejdsmarkedet så den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie

er således ligesom de øvrige ydelser omfattet af lov om aktiv socialpolitik en midlertidig ydelse til forsørgelse det er imidlertid ikke givet at et revalideringsforløb lykkes og

den forbindelse henvise til en analyse fra april to tusind og tolv foretaget af center for aktiv beskæftigelsesindsats den analyse viser at godt en tredjedel af de personer der

et revalideringsforløb i to tusind og ti var selvforsørgende tolv måneder senere det er heller ikke givet at den der har gennemgået et revalideringsforløb og som er kommet i arbejde formår at fastholde denne arbejdsmarkedstilknytning på lidt længere sigt arbejdsmarkedstilknytning er som nævnt af væsentlig betydning for hele familiens integration i det danske samfund det er derfor svært at se

skal tillægges en særstatus i forhold til de øvrige ydelser der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik herunder for eksempel kontanthjælpen lad mig komme med et eksempel kontanthjælp er ligesom revalidering hjælp til forsørgelse til den der ikke har mulighed for at forsørge sig selv eller sin familie det kan for eksempel være

en ufaglært der uforskyldt har mistet sit job på grund af nedskæringer eller fordi virksomheden er flyttet til udlandet og som derfor får kontanthjælp i en periode indtil han eller hun måske finder et nyt job for den person tror jeg det vil være svært at se hvorfor han eller hun skal stilles anderledes i forhold til familiesammenføring end den der har fået tilbudt et revalideringsforløb og man kan temmelig sikkert finde flere af den type eksempler

kan være enige om at de regler vi vedtager her i folketinget

han er i dag selvforsørgende han arbejder som ingeniør alligevel kan kenneth ikke få lov til at bo med sin kone og deres børn her i danmark fordi han inden for de sidste tre år har modtaget den her revalideringsydelse mener ministeren virkelig at det er retfærdig

er behandlet ved udlændingenævnet det udlændingenævn

er et både uafhængigt og sagkyndigt nævn som i øvrigt

her i folketinget og det betyder jo derfor også at jeg ikke kan kommentere den

det er underligt at ministeren ikke svarer

en ny uddannelse og som i dag er selvforsørgende får afslag på at bo sammen med sin kone her i danmark

til tyskland og taget ud af skolen

jeg kan forstå at reglerne skal fremme integrationen tror ministeren det fremmer integrationen at kenneth har været nødt til at tage datteren ud af skolen og flytte til tyskland sammen med konen fordi de ikke må bo her

enkeltsager regeringen har ingen planer om at reglerne omkring selvforsørgelse skal ændres vi mener at at reglerne er gode som de er

klare man ved at man ikke må have modtaget de her ydelser tre år før det er

og viser både evnen og viljen til at være selvforsørgende er jo med den nuværende lovgivning afskåret fra

en urimelighed i forhold til de mennesker der rent faktisk lever op til det som både den nuværende regering og den tidligere regering havde som ønske og krav nemlig at selvfølgelig skal man vise evnen og viljen til

skal der være klare regler de skal også være retfærdige og de skal være med til at fremme integrationen i

sin ægtefælle i dag er det sådan præcis

kan man ikke få permanent opholdstilladelse eller få familiesammenført sin ægtefælle enhedslistens forslag går ud på at revalideringsydelse ikke længere skal tælle med som socialydelse når man skal se på om kravet bliver opfyldt venstre bakker op om kravet om selvforsørgelse for venstre er det vigtigt at man kan forsørge sig selv og sin familie når man

opholdstilladelse eller får familiesammenført sin ægtefælle hertil vi skal stille krav til de udlændinge der bor i danmark og et af de krav må og skal være at man skal kunne bidrage til det danske samfund det er derfor væsentligt at den person der får familiesammenført sin ægtefælle har en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet men der ligger mere end blot det rent økonomiske aspekt i reglerne om selvforsørgelse et andet væsentligt aspekt er integrationen en herboende person der får familiesammenført sin udenlandske ægtefælle har størst mulighed for at bidrage positivt til ægtefællens integration hvis den herboende har en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet arbejde er nemlig sammen med uddannelse den bedste form for integration når familien har tilknytning til arbejdsmarkedet

får man kontakt med andre medborgere i stedet for at være isoleret fra samfundet en mindre stabil tilknytning til det danske arbejdsmarked vil derfor betyde en ringere mulighed for en vellykket integration af den familiesammenførte ægtefælle af disse årsager kan vi i venstre

kunne forsørge sig selv vægter så tungt at det må være det bærende når det handler om

at det dog altid må være principperne der er det bærende når man gennemfører lovgivning og for mig og for venstre er det principielt vigtigt at man kan forsørge sig selv og sin familie

skal være en del af kravet om selvforsørgelse i forbindelse med ægtefællesammenføring og opholdstilladelse jeg skal med det samme sige at socialdemokraterne ikke

tilhængere af kravet om selvforsørgelse

skyldes det at vi mener at det gavner integrationen normen i danmark skal jo helst være

at det også bliver normen for dem der eksempelvis bliver ægtefællesammenført til danmark vi mener at samfundets mål skal være at nydanskere er lige så meget i uddannelse og lige så meget i arbejde som resten af befolkningen for os skal kravet om selvforsørgelse ses i den forbindelse forsørgelse handler om muligheder det tror jeg så i øvrigt enhedslisten er enig i men det handler jo også om holdninger jeg mener godt at vi som

i forbindelse med at folk har ret til ydelser derfor mener jeg også godt at vi som samfund kan stille krav

det krav tror jeg samlet set vil gavne integrationen i danmark på den baggrund skal

hvad betyder lovgivningen samlet set og jeg tror

det er nødvendigt at vi prøver at insistere på det her med selvforsørgelse

at rulle nogle af disse selvforsørgelseskrav

ville skade integrationen

ikke kan anerkende noget af det fru johanne schmidt nielsen spørger om nemlig det at der i kanten af et regelsæt altid kan opstå enkeltsager min pointe er bare at

en ny og ukendt problemstilling for folketinget at det forhold kan indtræffe og

imod hvad betyder det samlet set for samfundet

generationer der vokser op i danmark kigge ud ad vinduet og så vil de se at folk der er let identificerbare med en anden religion eller med en anden hudfarve bidrager mindre til fællesskabet

det her med forsørgelse og selvforsørgelse synes jeg er et afgørende krav for ellers får vi skabt os et samfund

kan vi selvfølgelig ikke lempe på reglerne for alle på grund af

hvis man kigger isoleret på familiesammenføringstallene

man også kunne se at allerede nu altså i år er antallet der har

end det var hele sidste år så

at det ville være uansvarligt selv om vi sagtens kan forstå det synspunkt at reglerne en gang imellem kan ramme hårdt

og at de dukker op med jævne mellemrum viser jo

set at uanset om man fører en stram udlændingepolitik eller en lempelig udlændingepolitik

ikke skabe et regelsæt som tager højde for alle tænkelige og utænkelige situationer det

ikke lade sig gøre i hvert fald ikke så længe det er mennesker der vedtager lovgivning og også administrerer de systemer

af lovgivningen altså sagen er jo den at da vi havde pointsystemet

der hørte vi jo socialdemokrater og andre i folketinget selvfølgelig også enhedslisten der var fremme at sige at hvis nu de fik magten

så fik man ordnet de her enkeltsager så lempede man

reglerne men vi ser stadig væk de her enkeltsager med jævne mellemrum og det synes jeg bare understreger at det at lave et sæt regler som i alle sager rammer plet ikke kan lade sig gøre medmindre

vil det som jeg kunne forestille mig var endemålet for enhedslisten nemlig

udlændingeregler så kunne folk bare blive familiesammenført uden videre det ville selvfølgelig ikke være ansvarligt hvis vi kigger historisk på indvandringen

det jo blandt andet asyl og familiesammenføringsområdet som giver store integrationsproblemer for det danske samfund og derfor kan vi som sagt ikke i en tid hvor indvandringen i forvejen er meget stor bakke op om enhedslistens

gerne begrunde hvorfor radikale venstre er grundlæggende tilhænger af at der er et selvforsørgelseskrav vi synes det er rimeligt hvis man eksempelvis vil have sin udenlandske ægtefælle familiesammenført til danmark eller ønsker tidsubegrænset opholdstilladelse at man så kan påvise at man kan forsørge sig selv eller at ens ægtefælle kan det

man også nødt til at tage stilling til hvornår man så er selvforsørgende og hvilke ydelser der afskærer en fra at kunne regnes for selvforsørgende er man selvforsørgende hvis man har været på det danske arbejdsmarked gennem femten år ja det er man er man selvforsørgende hvis man gennem mange år har levet på kontanthjælp nej det mener vi ikke i radikale venstre og så er der alle nuancerne midtimellem hvis man i en periode har været på kontanthjælp men nu er i job på tredje år er man så selvforsørgende eller hvis man har været på revalidering og nu har været i job i fem måneder er man så selvforsørgende der er nuancer i diskussionen og det anerkender vi og ikke mindst

er der mennesker som rammes af de her regler og det vil der være uanset hvor man sætter grænsen og uanset hvilke ydelser man lader være omfattet af selvforsørgelseskravet i radikale venstre synes vi at det er rimeligt at også revalidering er en del af kravet og det gør vi af den grund at langt de fleste som har været på en revalidering ikke efterfølgende kommer i langvarig ordinær beskæftigelse

de fleste her i salen kender i hvert fald til

som er blevet ramt af de her regler

hvor vi sætter grænsen vil der være mennesker som rammes og der vil være mennesker for hvem den her lov kan synes fuldstændig urimelig men vi kan ikke basere vores lovgivning på en enkeltsag vi bliver nødt til at se

selvforsørgelseskravet som helhed og spørge os selv synes vi der er tale om en afbalanceret lovgivning det mener vi fra radikal side og derfor kan vi ikke støtte enhedslistens

valgte at tage imod et revalideringsforløb valgte at omskole sig og blive ingeniør

få lov til at bo med sin vietnamesiske kone

meget optaget af incitamenter synes de radikale at incitamenterne peger den rigtige vej

er det jo sådan at man kommer tilbage på arbejdsmarkedet

har man mulighed for at få sin ægtefælle sammenført

rigtig godt at man har et incitament jeg synes det er rigtig godt at man vælger en revalidering og at man vælger at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet efter at man har været udsat for en arbejdsulykke og ikke skal på førtidspension og det er også sådan at man kan få sin ægtefælle hertil

med sin vietnamesiske kone og som havde et meget lille barn årsagen var jo som bekendt at han havde været udsat for en arbejdsskade og derfor havde været på revalidering og af den grund selvfølgelig ikke havde været selvforsørgende i de tre år som man skal være jeg skal være den første til at indrømme at jeg synes at sådan en sag er barsk

desværre det der sker når man stiller regler op når man lægger et snit

der altid være noget der falder udenfor og det kan virke rigtig svært og urimeligt men det betyder nok også at uanset hvordan vi lægger snittet

vil man altid kunne opleve sager som

virker urimelige jeg tror i hvert fald ikke at vi nogen sinde kan få elimineret

den risiko jeg kan godt være enig med enhedslisten i at det egentlig er urimeligt at nægte en mand

men reglerne om familiesammenføring er præcis baseret på et krav om at være selvforsørgende og tallene viser desværre at kun en tredjedel af alle dem som er på revalidering faktisk ender med at blive selvforsørgende ligesom langtfra alle er på revalidering på baggrund af en arbejdsskade der er faktisk også mennesker der er det på baggrund af at have været misbrugende i mange år eller

derfor må det fortsat være sådan at revalidering skal tælle med i forhold til selvforsørgelseskravet jeg synes det er værd at huske på at den her regering faktisk har været med til at ændre

og de veluddannede havde de bedste muligheder for

vi naturligvis ikke skulle være sådan

vil jeg også gøre opmærksom på at kommunerne faktisk har en vejledningspligt i forhold til at gøre opmærksom på hvad modtagelse af en offentlig ydelse kan betyde for en familiesammenføring

blive kundgjort for kommunerne endnu en gang så

herefter gøre dem opmærksomme på det og sende dem endnu en meddelelse herom

det kan få selv den stærkeste til at vakle når det kommer til de aftaler vi i regeringen har

at ikke alt håb er ude fordi man en gang

afslag man optjener jo faktisk retten til at kunne søge igen inden for en overskuelig periode når man har været selvforsørgende i tre år

vende tilbage til danmark ad den vej og jeg vil også gerne her sige klart at det håber jeg selvfølgelig kommer til at ske

regeringen har valgt at lægge snittet men jeg har meget stor forståelse for den sag som også er baggrund for

som er berørt og som de her enkeltsager omhandler

sandheden er jo den at ændrer man den her lovgivning kommer det til

også senere kommer på en anden offentlig forsørgelse

mange ville blive familiesammenført også selv om de ikke forsørger sig selv det vil skade integrationen i danmark det vil også koste skatteborgerne unødig mange penge og det mener vi

de personer som den her konkrete sag drejer sig om så vil forslaget

mange mennesker og vil efter vores opfattelse ikke være til gavn for integrationen i danmark

konsekvenser for kenneth og hans kone nej

fuldstændig efter bogen den her sag har bare været så heldig om jeg så må sige at finde vej til medierne jeg ved at liberal alliance

det var forkert at det her kunne ske men

har modtaget revalideringsydelse inden for de sidste tre

får afslag på familiesammenføring

vi alle sammen håber at han kommer tilbage til danmark sammen med sin nye kone men mange andre som er berørt af den her lovgivning kommer jo netop ikke tilbage i selvforsørgelse

kortvarigt tilbage i selvforsørgelse og så kommer de på

ville det betyde at en del mennesker ville blive familiesammenført

være selvforsørgende

jeg siger at man her tager udgangspunkt i en enkeltsag

ville det jo påvirke mange mennesker også mange mennesker som ikke

viser man evnen og viljen til at være selvforsørgende og det er jo så det

beslutningsforslaget her går ud på spørgsmålet er jo om den der faktisk yder en indsats skal belønnes

over samme kam som andre og i virkeligheden straffes for det man har gjort skal der være

om man efter en arbejdsulykke eller

hvorimod der der siger nej jeg vil jeg vil videre med mit liv jeg vil gøre en forskel

og komme ud på arbejdsmarkedet jeg vil være selvforsørgende jeg vil ikke på førtidspension jeg vil ikke på passiv offentlig forsørgelse for den person sker der med den her lov rent faktisk det at vedkommende bliver straffet det kolliderer med det konservative grundsynspunkt om at den der yder en indsats skal belønnes for det og ikke straffes og derfor er vi i udgangspunktet positive over for beslutningsforslaget fra enhedslisten

af den konkrete sag den kan vi faktisk

gøre noget som helst ved men af hensyn til alle andre lignende sager i fremtiden

der rent faktisk kæmper for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og kommer det skal da belønnes

hvis ellers revalideringsydelsen bliver brugt rigtigt til det der er formålet

at folk kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og igen være selvforsørgende

man skal selvfølgelig altid foretage en konkret vurdering

ikke bare sige at det hele skal være enten sort eller hvidt

er det lidt i dag men det vil det jo ikke være

foretages en konkret vurdering af om personen nu har både evnen og viljen til at være selvforsørgende det vil vi i hvert fald fastholde fra konservativ side selvfølgelig skal man

fastholdes og det mener jeg ikke at beslutningsforslaget for så vidt ændrer på men spørgsmålet er jo så og det er også noget af det debatten har åbnet op for i dag og kastet lidt lys

kan den misbruges og har revalideringsydelsen rent faktisk den ønskede effekt

at ministeren refererede til noget analysearbejde foretaget af analyseinstituttet cabi og det bliver jo interessant at få det

jo spørge til under udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget få noget mere dokumentation for det her

ligger lige nu har vi lidt svært ved

at stemme for forslaget men det er mest fordi man når man kigger ned i den allerallersidste linje i beslutningsforslaget

sige at hvis man stadig væk er i en situation hvor man modtager revalideringsydelse

det være noget vanskeligt at vurdere om revalideringsydelsen rent faktisk har ført til at man har fået en fast tilknytning til

egentlig står tilbage er jo et ønske

og det ønske støtter vi

de mennesker der rent faktisk yder en indsats efter at være kommet til skade enten på arbejdsmarkedet

færdselsuheld eller ved sygdom eller lignende men som hanker op i sig selv og siger jeg vil gøre en forskel jeg vil ikke på passiv forsørgelse resten af mit liv jeg vil ud på arbejdsmarkedet jeg vil være selvforsørgende de mennesker bør vi belønne og ikke

er

kommer tilbage søger om at blive familiesammenført men har modtaget kontanthjælp og

den argumentation kan man jo overføre til flere forskellige ydelser inden for

så jeg vil ikke gå videre end til at være positiv over for

konsekvenser for andre sociale ydelser det gør det

er en fabrik i aarhus hvor de laver køleanlæg til skibe han kom ud for en alvorlig arbejdsulykke kenneth blev forbrændt på en tredjedel af kroppen og fik varige men han fik svært ved at bevæge den ene skulder

selvfølgelig sygemeldt i en periode

han tilbage til sin gamle arbejdsplads og sit arbejde som maskinarbejder han forsøgte at få

efter noget tid måtte han se i øjnene at konsekvenserne af den her ulykke var for omfattende og i to tusind og fire var han nødt til

at at sige op på kommunen sagde de til kenneth at han kunne søge førtidspension og de sagde at den vil han nok få fordi hans arbejdsulykke havde været så voldsom

ret sikker på at han ville få en førtidspension

han ville gerne kunne gå på arbejde han ville gerne kunne tjene sine egne penge og betale sin skat derfor fik han lov til at komme på revalidering modtage revalideringsydelse fordi han tog en uddannelse som maskiningeniør på ingeniørhøjskolen i aarhus undervejs i løbet af uddannelsen fra to tusind og fem til to tusind og tolv holdt han kontakt til sin gamle arbejdsplads han kom i praktik der og da han var færdig med at uddanne sig i to tusind og tolv blev maskiningeniør iversen ansat på den samme virksomhed som maskinarbejder iversen var blevet forbrændt på i to tusind og tre historien om kenneth iversen er i virkeligheden et stjerneeksempel på

historie burde være en rigtig solstrålehistorie

de mennesker som vi burde være stolt af

kæmpet for at blive selvforsørgende til gavn for det danske samfund frem for at ende på førtidspension

den er ikke endt lykkeligt da han i to tusind og fire og to tusind og fem talte med aarhus kommune om sin fremtid

ikke nogen der sagde til ham at man mister nogle rettigheder hvis man vælger at modtage revalideringsydelse hverken de hjælpsomme mennesker i aarhus kommune eller

møde vietnameseren yen ngoc

yen i to tusind og elleve ville komme

ville blive forældre til en lille dreng der hedder kevin en af de rettigheder som man mister når man modtager en revalideringsydelse er retten til familiesammenføring siden kenneth

iversen søgte familiesammenføring til sin familie i september to tusind og elleve har familien modtaget afslag på afslag baggrunden er at kenneth inden for de sidste tre år har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik den revalideringsydelse kenneth modtog under sin uddannelse

en uddannelse efter den lov og det er den der betyder

kenneth for længst er færdig med at modtage den her revalideringsydelse nu arbejder og forsørger sig selv som ingeniør

i dag bor kenneth iversen

med sin familie i den lille by heidenheim i

hjørne af tyskland der ligger så langt væk fra aarhus som man næsten kan komme og takket være en enestående velvilje fra kenneths arbejdsgiver

har han i en kortere periode fået lov til at passe sit arbejde i aarhus via internettet og kenneth og hans kone og hans familie håber at de efter et halvt års ophold i tyskland kan kvalificere sig til en familiesammenføring

den danske udlændingelov er desværre så stram at mange mennesker må bruge eus regler om arbejdskraftens fri bevægelighed for at sikre sig retten til et familieliv her i danmark mens kenneth og hans familie opholder sig

i tyskland uden noget andet formål

kan de jo tænke på nogle af de andre

usikkerheden og afslagene har ført til at yen ngoc kenneths kone tre gange har været indlagt på psykiatrisk hospital hun har forsøgt at begå selvmord fordi hun håbede på at datteren som er elleve år i dag ville få lov at blive hos kenneth i danmark hvis hun selv

igen i dansk skole man taler meget om at

kan være svært for indvandrerbørn at integrere sig i det danske samfund det kan være svært at lære dansk

sig selv hvad tror man at de oplevelser som de danske familiesammenføringsregler har udsat den her elleve årige pige for kommer til at tyde for hendes integration og hendes muligheder for at lære dansk

med tilstødende alvorlige komplikationer han er så også blevet rykket fra sin behandling på

store menneskelige problemer betyder det måske mindre at familiens økonomi selvfølgelig ligger fuldstændig i ruiner det skyldes flytteomkostninger dobbelt husleje og andre udgifter som alene er påført familien af udlændingelovens regel om at man ikke kan blive familiesammenført hvis man inden for de sidste tre år har modtaget revalideringsydelse

udlændingenævnet de dygtige jurister i udlændingestyrelsen og justitsministeriet og udlændingenævnet har utvivlsomt ret i at afslagene til kenneth og hans familie er

der er uretfærdig det er loven der ikke giver mening

en enkeltsag ja det er en enkeltsag

mange enkeltsager for det

får afslag fordi han har modtaget revalideringsydelse inden for de sidste tre år

omskole sig hvis man har været ramt af en arbejdsulykke eller en anden sygdom får afslag på at få lov til at bo med deres udenlandske mand eller kone her i danmark så som sagt ja kennethsagen

derfor foreslår enhedslisten altså med med det her beslutningsforslag at regeringen pålægges allerede i det her folketingsår at fremsætte et lovforslag og gennemføre de nødvendige administrative ændringer så ingen afskæres fra at få opholdstilladelse med den begrundelse at de selv

ministeren sagde i sin tale at regeringen går ind for en robust og retfærdig udlændingepolitik

udtryk for retfærdig udlændingepolitik jeg synes ikke

det er lidt pinligt at regeringen nægter

at den lovgivning regeringen forsvarer den lovgivning regeringen mener er

sagde nej til førtidspension tog en uddannelse som maskiningeniør

det der bliver kaldt en robust og retfærdig udlændingepolitik

af forbuddet mod bebyggelse inden for skovbyggelinjen en forenkling af vvm processen og også en forenkling

skabe helikopterlandingspladser

i forvejen og hvor der er krav om afskærmningsforanstaltninger men ud over disse

en mere ensartet klassifikation af vandløb inden for en kommunegrænse i venstre holder vi rigtig meget af at man

regelforenklinger og det bakker vi naturligvis op

bureaukratiet når det så er sagt

vi i venstre meget kede af at ministeren vælger

som faktisk dengang sikrede at kommunerne ikke uden videre kunne tørre dårligt vedligeholdte vandløb af på borgerne

egentlig udsætte borgerne for en økonomisk byrde

i dag mulighed for at op og nedklassificere vandløbene og disse regler fungerer faktisk fint derfor forstår vi

det her tiltag for venstre er det meget vigtigt at vi skaber love

ikke gør det dyrere at være dansker

skaber nogle love som er fair men med denne ændring

lykkes det ministeren at gøre det mere besværligt for lodsejere

risikere at give nogle økonomiske tab som ministeren selv

så bare uden videre skal acceptere at borgerne skal betale for

af det her forslag jeg mangler altså nogle

klare svar på hvordan man fra regeringens side vil sikre borgernes og lodsejernes ret

vedligeholdelse

venstre i sin tid fik skrevet ind

også har en del med i deres rapport som

venstre meget gerne

som vi er bekymret for så som sagt

træder venstre lidt vande

finde lettelser i kommunerne for elleve million kroner det er selvfølgelig

administrere på natur og miljøområdet fordi vi jo så også frigør de midler til

kigge på de miljømæssige udfordringer som vi også kommer til at stå over

venstres ordfører også talte om

er for mig at se relativt logisk at man skal have muligheden for

offentlig interesse jeg vil sige

får mulighed for at op og nedklassificere

kommunalreformen har forårsaget nemlig at der er meget stor

i den lidt bizarre situation at man i den samme kommune har flere forskellige praksisser altså lodsejere i samme kommune kan være udsat for noget forskelligt fordi de

er kommet fra to forskellige systemer inden kommunalreformen og der er det selvfølgelig en fordel hvis vi kan få en større ensartethed ind i

det budskab at man jo ikke

som man ikke har gjort det man skulle i forhold til

det ikke længere vores problem det står faktisk sort på hvidt og derfor synes jeg ikke at der er grund til den bekymring

det samlede lovforslag her handler om byggetilladelser det forhold at man i forhold til landzonereglerne i planloven og dispensation fra skovbyggelinjen nogle gange kan komme i den situation at man sådan set skal behandle den samme sag to forskellige steder der er det vores opfattelse at man med de bestemmelser der ligger i det her lovforslag og i forhold til planlovens

godt kan tage de nødvendige hensyn til natur og miljø uden

skovbyggelinjen forsvinder det vil jo stadig væk være et krav

vvm processen som jeg ikke skal

sidst men ikke mindst er der selvfølgelig også spørgsmålet om at

forhindret af at der ligger helikopterlandingspladser det er sådan en lille smule teknisk men jo ikke desto mindre en vigtig sten at få ryddet af vejen

så socialdemokraterne støtter forslaget vi finder det væsentligt at man undgår unødigt bureaukrati og vi finder det selvfølgelig også væsentligt at man i den her øvelse sikrer et ordentligt beskyttelsesniveau for natur og miljø

jeg noterer mig jo også at de ting vi gør her er i fin forlængelse af de tanker der i øvrigt ligger i natur

kommer fra to forskellige kommuner fra før kommunalreformen

sparer det vil sige at så er det den almindelige lodsejer der skal betale det eller også

landmand eller lodsejer får

det er også det der er tanken med det her

i forhold til om det er udgiftsneutralt er jo rigtigt at det er vores tanke at spare nogle penge her fordi vi har aftalt med kommunerne at hvis vi kunne finde nogle måder vi kunne gøre det smartere på

det socialdemokraterne støttede

man ville lægge det over til de private at

været en kommunal ydelse så pakker man det ind og siger at det er for at give flere penge til de ældre eller

andre initiativer men

vi må bare sige at regningen på den lange bane bliver tørret af på borgerne derfor vil vi

gerne bede ministeren om om at få delt det her lovforslag op så man ligesom siger at det med vandløb og den slags ting kan vi have i en del

det med de små bygninger og og helikopterlandingsplads

holder de her ting hver for sig

de mangler måske at blive vedligeholdt fordi nogle er rørene er knækket halvvejs

er revnet eller hvad der er sket det tager man overhovedet ikke

i tilfælde af de her nedklassificeringer til private vandløb

udarbejdes et regulativ der sikrer at vandløbene vedligeholdes det er åbenbart noget regeringen er fuldstændig ligeglad med hvis man har nedklassificeret

får oversvømmet deres sommerhus fordi et andet sted på strækningen af det her vandløb er det ikke vedligeholdt og så skal man klage og hvem skal man klage til hvem

man skal til at føre retssager mod enkeltpersoner langt ude og langt væk lad mig bare tage et eksempel

koldingområdet der har vi

et vandløb der løber fra

det have mange og store konsekvenser for store områder det synes jeg simpelt hen ikke er er godt nok

man har natur og landbrugskommissionen

godt at man kan regelforenkle

vi ligesom siger at vi kan gøre det mere enkelt

om at få lov til at bygge et lille udhus

det kan godt være det ligger lidt inden for skovbeskyttelseslinjen

bolig i det område og man man bor der så skal der selvfølgelig også

tilbygninger det man kunne spørge lidt ind til er hvad

i udvalgsarbejdet

på nogle af de her områder inde i byerne

skal kunne give en god service også udeomkring i

det gælder jo om at kunne servicere utrolig godt jeg tror også at det bliver en succes med helikopterne

og hjælpe nogle af de borgere som

ikke ville have mulighed for at kunne komme til læge så hurtigt som

med en helikopter så det støtter vi

selvfølgelig fuldt ud men jeg håber at

ministeren vil være være med til at vi deler forslaget op så vi

så meget af det som overhovedet muligt

det fremlagte lovforslag det er vi ikke kun fordi det medfører de her forenklinger som i ganske vidt omfang er efterspurgt af og aftalt med

kan medvirke til at øge legitimiteten af reguleringen på natur miljø og planområdet for i ganske vidt omfang er

forslagene et forsøg på at reparere på mindre elementer i de nuværende regler der kan siges at være uhensigtsmæssige vi har i danmark en helt unik tradition for via planlov naturbeskyttelseslov og skovlov at sikre landskabsinteresser naturbeskyttelse og kulturmiljø imod modstående hensyn til for eksempel bebyggelse og erhverv det er imidlertid også meget vigtigt for opbakningen til den tradition at reglerne ikke opfattes som unødigt bureaukratiske og bagatelagtige uden

det praktiske hverdagsliv derfor er det godt at vi nu forenkler reglerne om bebyggelse inden for skovbyggelinjen så man i landzonen kan nøjes med at vurdere sagen i

at tilføje at man jo ikke med det her lovforslag siger noget om i hvor mange situationer det vil være relevant det er jo op til kommunerne at bestemme om de vil nedklassificere og i hvor stort omfang de vil klassificere så det er jo

i meget vid udstrækning op til den enkelte kommune og det er dem der

jo også rigtig vanskeligt for os at sige i hvor stort omfang det overhovedet

for skovzonen og så videre skal godkendes jeg har læst høringssvarene og har nok et par spørgsmål til ministeren i den anledning men skal alligevel bruge lidt tid på den del af diskussionen der handler om muligheden for at omklassificere vandløb

jo en spændende og principiel diskussion nemlig den som vokser ud af at man slutter kommuner sammen hvor man har forskelligt serviceniveau der kan man jo godt nogle gange mene at det ville være rigtig godt hvis staten havde sikret at kommunerne altid skulle leve op til det højeste serviceniveau

række eksempler hvor jeg synes at det kunne være godt og behageligt hvis man havde besluttet det men vil nok alligevel bøje mig for den logik der siger at det må kommunerne

også om fordi kommunerne bliver sammenlagt og

haft en forskellig praksis i forhold til hvornår man betragtede et vandløb som privat og hvornår man betragtede det som offentligt og det vil kommunerne så gerne harmonisere fordi de gerne vil behandle borgerne i deres kommune ens

ikke der er ret mange der kan have noget imod så synes venstre og konservative og dansk folkeparti bare at

påkalde sig en særlig ret til beskyttelse mod at blive udsat for at ting forandrer sig når man slutter kommunerne sammen altså kommunesammenlægninger må ikke føre til at man ændrer praksis til ugunst for

man meget vægt på og derfor vedtog man i sin tid at

nedklassificere eller omklassificere til privat hvorimod det stadig skulle være muligt at gå den anden vej altså privat til offentligt

den skævhed som det her lovforslag så retter op på ud fra det synspunkt at det må være muligt for kommunerne også på det her område at gå begge veje

i al stilfærdighed sige at nu kan man jo være meget optaget af at lodsejerne ikke må skulle pålægges ekstra udgifter men man kunne også være optaget af det synspunkt at det ikke

vandløb som kun har interesse for ganske få borgere

skal det være hele fællesskabet der skal betale for

det har jo været baggrunden for at man overhovedet opererer med en adskillelse mellem private og offentlige vandløb og der synes jeg jo så bare at det her lovforslag sådan set på det

at træffe de beslutninger som man i kommunen synes

så bare kaster udgifterne over på private efterfølgende til det vil jeg bare i al stilfærdighed sige at selv kommuner jo skal overholde de regler der findes for vandløbs kvalitet

man selvfølgelig efterfølgende kunne gøre gældende hvis det ikke er tilfældet

det her lovforslag er rigtig fornuftigt jeg vil også sige at lige præcis omkring det der med bebyggelser i landzone og naturbeskyttelseslov og skovbyggelinje

administrative lettelser man opnår er så relativt omfattende i forhold til den meget lille risiko man løber for

en mindre hensyntagen til natur og miljøinteresserne at man godt kan leve med det men det vil jeg da selvfølgelig i nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet beskæftige mig lidt mere grundigt med så har jeg det ligesom alle andre at jeg synes at det er rigtig godt hvis de helikoptere der skal transportere folk til de sygehuse som der jo er blevet rigtig rigtig få af efter at den tidligere regerings centraliseringspolitik lykkedes på det område

også kan få lov til at lande relevante steder det er vel også godt at man så i den situation giver mulighed for

så alt i alt er enhedslisten altså grundlæggende positiv over for det her lovforslag og vi forventer at vi kan stemme for det når vi kommer til

at hvis der så sker

jo for den enkelte lodsejer en sag mellem

er også klart at hvis vi ser en systematik i

bliver det et anliggende for folketinget igen for så har vi udvist tillid til kommunerne i en situation hvor vi så ikke skulle

hvor dybt må man grave hvem skal holde øje med

her vandløb egentlig bliver vedligeholdt fremover

føre retssager mod naboen fordi

god økologisk tilstand i

og at de også kan aflede vandet så vi ikke

oversvømmelser ved blandt andet sommerhuse

det er bedst når ordføreren er til stede især

af reglerne på området og skulle jo mene at alle folketingets partier kunne blive enige om at det er godt at afbureaukratisere og forenkle

aftale som regeringen lavede med kl om kommunernes økonomi for to tusind og tretten skal den kommunale administration lettes for tres million kroner i perioden frem til to tusind og femten

så en del af den aftale og har forenklinger for cirka elleve million kroner helt konkret har kommunerne ønsket en ændring af reglerne om op og nedklassifikation af offentlige vandløb til private vandløb og det er jo det vi har diskuteret en del i dag lad mig sige det helt klart

hvis vedligeholdelse i realiteten ikke har offentlig interesse det vil sige at hvis der er et vandløb som nogle private har

er en snæver privat interesse i

det selvfølgelig ikke kommunens opgave at vedligeholde den private lodsejers vandløb

en meget snæver definition og det står tydeligt i bemærkningerne til lovforslaget

matthiesen fra venstre at et vandløb selvfølgelig skal være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet inden en nedklassifikation

når man som kommune giver et vandløb tilbage til lodsejeren og siger

så ikke har misligholdt det i den periode men selvfølgelig levet op til de krav der er i regulativet

kan man selvfølgelig klage til natur og miljøklagenævnet omvendt

mulighed for at kommunerne kan opklassificere private vandløb til offentlige vandløb hvis vandløbet har en vis almen interesse

som der faktisk er en offentlig interesse i påtager sig ansvaret med at vedligeholde dem

kommunerne mulighed for netop at ensarte klassifikationen af alle vandløb inden for kommunens grænser

til hvem der skal vedligeholde vejene det er lidt det samme der gælder på vandløbenes område men der er det til gengæld nemmere at sige at et vandløb kun har

det betyder i øvrigt at kommunen kan rette op på en lidt uheldig situation der opstod i kølvandet på kommunalreformen i to tusind og syv hvor sammenlignelige vandløb inden for samme kommune er klassificeret forskelligt

bredejere i én del af kommunen selv skulle stå for at vedligeholde et vandløb mens bredejere med et fuldstændig tilsvarende vandløb i en anden

af kommunen er fri for det der synes vi at ensartethed ude i kommunen er

hvor vi afbureaukratiserer når en grundejer i dag vil opføre et nyt helårshus eller en tilbygning til

skal kommunen i mange tilfælde træffe afgørelse

for skovbyggelinjen landzoneadministrationen sikrer allerede i dag at der varetages hensyn til natur og landskab og for at undgå

vil de fremover kunne nøjes med at træffe én afgørelse nemlig en landzoneafgørelse der tager højde for de andre ting vi forenkler samtidig reglerne så byggeri som for eksempel visse tilbygninger til helårshuse og udhuse under

ombygninger som altaner og karnapper

lovforslaget at grundejerne i byerne inden for visse rammer kan opføre carporte udhuse og andre småbygninger uden dispensation med de her forenklinger opnår vi en væsentlig forenkling af kommunernes administration af reglerne uden at sætte hensynet til natur og landskab over styr

forenkle kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vvm gør lovforslaget det blandt andet obligatorisk for bygherrer at udfylde et anmeldeskema ved projekter omfattet af vvm reglerne det kan for eksempel være ved etablering af butikscentre slagterier eller anlæg af mindre veje

sikrer vi at kommunen fra begyndelsen har alle de oplysninger der skal bruges samtidig løsner vi

så kommunen ikke længere nødvendigvis skal udarbejde et kommuneplantillæg som et led i vvm proceduren

med lovforslaget sikrer vi at hvis der er

på et hospital kan det stadig væk udvides eller ændres det er bare sådan lige for klarhedens skyld

bidrager forenklingerne til at sikre at kommunerne også fremadrettet kan løfte de store opgaver med klimatilpasning og en styrket natur og miljøindsats

sige at mange bække små gør en stor å

det er jo utrolig vigtigt at man

utrolig vigtige for fiskebestanden og at de også er i en god økologisk stand så

at det er lidt mærkeligt at nogle ordførere slet ikke kommer altså hvad er bedst at man har en ordfører der fortæller hvad partiet mener

bedst hvis et parti selv kan være her men der må også være en grænse for hvor hårdt man skal gå til en sag når

sender en anden ordfører i stedet for sig selv så hvis man som ordfører sender en kollega som giver den fuldt tryk

jo ikke forvente at der ikke bliver svaret igen så der tror jeg det må være en god balance her i folketingssalen at hvis man gerne vil have at ens ordfører som man sender i byen for sig selv bliver behandlet ordentligt

sted med lidt mere balancerede

adskillige fejl eller forskellige

må man måske også mene at det er okay for andre ordførere at gå ind i debatten men det

at

slippe men så synes jeg man skal tænke sig om og tage debatten med sin egen reserveordfører om

forsvarligt at blive ved med at give den fuldt tryk når vedkommende ikke selv stiller op til

at det her bliver delt i to så skal man bare ud og sørge for at

så hvad er årsagen til at ministeren syntes

lodsejers private særskilte interesse

det jo fair nok at man ikke i den ene ende af kommunen betaler for en lodsejers oprensning af

i den anden ende gør det men siger at som samfund vurderer vi at det her har så snæver en privat interesse at det er

et værktøj kommunen skal bruge lige meget hvad der sker i vandløbsforum

desuagtet hvad vi finder ud af i vandløbsforum

for at venstre anerkender at her har regeringen taget initiativ til at inddrage alle interessenterne på området og virkelig få taget fat på et stort problem

ikke et problem i at der faktisk nu kan være nogle landmænd som bliver pålagt

at oprense landmand xs vandløb som kun er

egen private interesse det mener jeg ikke

vi skal yde landbrugsstøtte på i danmark det må vi gøre

om hvad vi gerne vil understøtte i landbruget og ikke i forhold til at den ene landmand skal

ønsket

forhøje miljøbidraget fra tres kroner til en hundrede og en kroner skrotningsordningen er en udmærket

til at sende sin udtjente bil til ophugning men med de ændringer som regeringen foreslår i dette lovforslag vil man ikke kun forringe skrotningsordningen men også gøre det dyrere at være dansker forhøjelse af miljøbidraget en stigning på næsten halvfjerds

alle bilejere og at pålægge øgede udgifter til danskerne er ikke vejen frem hvis vi skal have dansk økonomi trukket ud af krisen vi vil ikke være med til at gøre det dyrere at være dansker og venstre kan derfor ikke støtte forslaget på det foreliggende grundlag så skulle jeg hilse fra konservative og sige at de heller ikke

kan blive genanvendt eller blive renset for farlige stoffer og på den måde undgå at være en miljøbelastning

jeg må sige at det undrer mig en lille smule hvis hvis venstres ordfører og partiet venstre ikke mener at det skal være statsfinansielt neutralt altså at ordningen ikke skal kunne hvile i sig selv for det er jo det samme som at sige

at der er lavet et udmærket kompromis her hvor man siger at vi justerer en lille smule

man kunne tage med hjem for der kostede det også penge at aflevere bilen det gør det jo ikke længere så på den måde er de

om man så må sige lige ned i lommen så ved jeg godt at det lyder ret voldsomt når man siger at så hæver man afgifterne med halvfjerds procent ja

få meget til at lyde stort hvis man bruger

når vi har tænkt os at evaluere det om den her præmie er tilstrækkelig til at vi stadig væk får afleveret bilerne for

er jo alle sammen interesseret i at bilerne bliver afleveret hos en godkendt ophugger og vi er interesseret i at de

efterladt i naturen med de miljøkonsekvenser det har til følge

det her hus som ikke synes at to tusind kroner er noget særligt så tror jeg faktisk at en skrotpræmie på

egentlig ser ud så vi er bedre forberedt til det kommende udvalgsarbejde

det skal være dyrere for danskerne

også hylder på mange andre områder at det skal hvile i sig selv altså at ordningen skal betale

det vi kan se er at vi forventer

at der er underskud ved udgangen af i år på hundrede million

et spørgsmål om at vi synes det skal være dyrere af

et spørgsmål om at vi har skruet en ordning sammen som i

jeg tror også at man vil aflevere sin bil selv om man får to hundrede og halvtreds kroner mindre for den fordi det jo faktisk er relativt nemt og relativt tilgængeligt for bilejerne at komme af med deres biler og det er

kan de jo selv være med til at finansiere på den her måde fordi de i løbet af bilens levetid

der er det også bare lige sådan at staten

afleverede dåserne nu begynder man så med bilerne

måske have flere penge i kassen for at kunne suge nogle op

jo i virkeligheden et tilbud til bilejerne om at når de gør det rigtige

man får penge for at aflevere alt mulig andet på lossepladsen eller for den sags skyld ved at sortere sit

og

regnskab det er da de fyrre kroner om året som vi her diskuterer og som gør at den her ordning kan hvile i sig selv

gør at vi kan videreføre en ordning som er en stor succes

set både for de bilejere som kan få en kontant belønning når de rydder op efter sig selv om man så må sige

penge man kan jo sige at bilejerne i forvejen betaler de her tre og fyrre milliard kroner om året og alligevel synes regeringen ikke at det er nok de vil gerne have

den dag man skrotter bilen men indimellem skal man lige betale et årligt gebyr

kan man spørge sig selv det vi også er rædde for

regeringens mål her er jo at man vil gøre det samme som

betaler pant på flaskerne flaskerne mange flasker bliver afleveret og ryger ind

er også nogle der går tabt undervejs og derfor

man kunne bruge på miljø og andre naturtiltag men det ønsker regeringen ikke de ønsker simpelt hen bare at indkassere overskuddet

måske ikke lige næste år men så næste år igen

de her penge og bruger dem til nogle helt andre ting end det der er tiltænkt

det her bør man have meget fokus på og så måske starte med at sige

fem hundrede kroner i stedet for sytten halvtreds kroner og så ser hvordan det her udvikler sig det er lidt mærkeligt at det først er nu man reagerer og så skal man agere på alle alle tangenter ved at hæve gebyret miljøbidraget og sænke

for bilen det kan ikke være

ministeren have styr over sit embedsapparat som kunne rapportere ind og fortælle hvordan verden ser ud

vil sige irriterer mig lidt her er jo at vi ser at nogle af regeringspartierne ikke er dukket op til den her diskussion jeg synes at det er væsentligt at vi kan diskutere med alle partier om hvad der er rigtigt og forkert

burde regeringen være stor nok til at sende nogle folk der

vi kan også konstatere at det ønsker regeringen ikke

eventuelt vil udvikle sig med det antal

er solgt og eventuelt vil blive solgt fremover så vi ser frem til udvalgsbehandlingen og ser frem til de

men vil ikke undlade lige at sige at vi mener at

bilejerne med en

betaling på tre og fyrre milliard kroner om året har givet deres del af beløbet til at det her

ting det er det herre per clausen er

til at hvis vi har fået nogle varer med en fragtmand

er der dieseltillæg og og omkostningstillæg og så er der skatter og moms og afgifter

at bilejerne betaler tre og fyrre milliard kroner

men synes herre per clausen ikke at del af kagen

skrotningsordning skal være selvfinansierende eller skal den finansieres af samfundet det må være enkelt at svare på skal denne ordning være selvfinansierende hvad man jo altid

sig på at den skulle være nogle gange har der ophobet sig nogle penge andre gange har den givet underskud

er blevet til en pengemaskine for for regeringen og enhedslisten de tager simpelt hen bare alt hvad de kan komme til

af den overskydende pant der er og overskydende pant fungerer næsten ligesom en skrotningsordning man betaler ind men det er ikke alle pengene der bliver brugt igen så

selvfølgelig lade dem komme tilbage til de retmæssige

to år have reageret på at kassen er ved at være tom hvis det er

skal man reagere det er bare typisk den her regering man reagerer ikke og så justerer man på alle mulige skruer

og samtidig sætter man udbetalingen

så snart man får oplysningen om

ved at være tom der bliver trukket for mange penge i forhold til det der kommer ind

at det skulle den gøre men regeringen har jo sovet i timen

de nu skal til at betale mere fordi en regering har sovet i timen

skal nu hæves fra tres kroner og

rimeligt tre

betaler man om året for at

og derfor tjener den her skrotningsgodtgørelse et vigtigt formål når der nu fremsættes et lovforslag der forhøjer miljøbidraget en smule og reducerer godtgørelsesbeløbet er det som

fordi ordningen skal hvile i sig selv og altså hverken bør generere

stort underskud på ordningen fordi der de seneste år er blevet skrottet langt flere biler end forventet

vi mener på den baggrund det er en fornuftig løsning at forhøje miljøbidraget fra tres

hundrede og en kroner og nedsætte skrotningsgodtgørelsen fra sytten

fem hundrede kroner

at sige at det jo ikke er en pengemaskine som som nogle har har ment her i dag men at ordningen jo skal hvile i sig selv og derfor regulerede man

ned for nogle år siden da der var et rimelig stort overskud på ordningen så blev det mere fordelagtigt for bilejerne at skrotte

så kontroversielt det er naturligvis svært at sige hvor stor guleroden præcis skal være der har jo

bekymring om om det så er nok incitament at få

det virker som et rimelig fornuftigt niveau og vi lægger også samtidig vægt på at den her nye skrotningsgodtgørelse bliver evalueret allerede efter en år og at man også

at være dansker det synes jeg da også er rigtig relevant

venstre indimellem glemmer at hvis det ikke skal være dyrere at være dansker

det af på danskerne via skatten eller man kan vælge

banalt lovforslag for det startede med at man indførte den her skrotningsordning tilbage i to tusind der var det sådan at man opkrævede for mange penge i

om sådan at man fik flere penge udbetalt og skulle betale mindre i

nu kan man så konstatere efter at det har kørt på den måde i rigtig mange år

nu er kommet et underskud på ordningen og hvis man læser bemærkningerne til lovforslaget så fremgår det at dette underskud for alvor blev klart ved udgangen af

man har fundet et rigtig fornuftigt system hvor bilejerne indbetaler

at de penge der så bliver indbetalt til det her formål vender tilbage til bilejerne

er de sidste der ejer en brugt bil før den endeligt bliver skrottet

sket det i perioden at vi jo har indført det princip at

så derfor er den skrotningspræmie der gives i dag i virkeligheden blevet mere værd i forhold til de udgifter man har

jeg har meget svært ved at forstå at når man gennemfører sådan en regulering her og siger at man vil evaluere

på at opretholde det grundprincip og grundsynspunkt

godt diskutere om den her ordning er indrettet på den mest motiverende måde i forhold til at få bilister til at levere deres biler tilbage til skrotning på den rigtige måde jeg har bemærket

i høringssvarene at der er flere der har foreslået at man skulle indføre en

tilbage når man afleverede den til skrotning

gunstig den ordning kan blive med henblik på hvad man vil udbetale til bilisterne når de afleverer bilen til skrotning

selvfinansierende ordning den var selvfinansierende da en socialdemokratisk ledet regering indførte den i to tusind den var selvfinansierende i alle de år vi havde vko selv om det dog endte med at

vko afleverede den med et lille underskud og den skal også fremadrettet være selvfinansierende det synes jeg faktisk det er svært at få

at kunne blive mistænkt for at ville udplyndre de stakkels bilejere ved hjælp af de her hundrede kroner

siger man at man selvfølgelig når man kommer

bare kan sætte sig ind i toget og have togkort eller buskort eller hvad det er man har

milliard kroner hvert eneste år

at have bil i danmark og det er vel at mærke ikke kun de ældre

om han ikke synes at bilejerne har betalt nok eller synes

eller hvad man vil pakke det ind og kalde det hvor er

om uendelig få penge og det drejer sig om hvordan man

at bilejerne betaler tre og fyrre milliard kroner om

nogle andre skatteborgere der må betale for det

for god ordens skyld lige at sige

min

med meget store milliardbeløb af bilisterne venstre og dansk folkeparti mener ikke at bilisterne skal beskattes hårdere det er vi sådan set enige i

men der har vi ikke fundet den store støtte i de to partier

se på efter et eventuelt regeringsskifte det håber vi

i liberal alliance anser vi det for positivt at vi kan fastholde en skrotningsordning i danmark som utvivlsomt har en positiv virkning på miljøet

kan være behov for justering af de godtgørelser og satser som skal sikre at ordningen kan hvile i sig selv det vil altid være forbundet med usikkerhed når man skal estimere en bestemt udvikling på området ligesom det kan være svært at sige noget om hvor de præcise grænser går for de incitamenter der er nødvendige for ordningen og selv om der i høringssvarene af naturlige årsager er forskellige vurderinger afhængigt af hvilke interesser man varetager så har vi ikke umiddelbart belæg for at sige at et niveau for en skrotningsgodtgørelse på fem hundrede kroner er skævt hvis ordningen over en årrække skal komme i balance på baggrund af disse overvejelser kan jeg som nævnt oplyse at liberal alliance kan tiltræde den foreslåede justering af

i dag tres

for at ordningen kan hvile i sig selv til gengæld får man når man skrotter sin bil i dag sytten halvtreds kroner tilbage og på sigt

bilejerne at man nu justerer på de to

bliver skrottet så mange biler at der er et hul i ordningen så enten må man sige ordningen skal hvile i sig selv så må man justere satserne så de passer

klar til at slå et hul i statskassen på hundrede million

de penge et andet sted det kunne være ved at

smart nok valgt at stille sig lige midt imellem de to synspunkter

det kunne man jo så opportunt gøre kan vi ikke få et svar

den her ordning skal hvile i sig selv sådan som vi vedtog det

skulle køre på gebyrlignende vilkår jeg havde faktisk en helt anden tale med i dag

jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig

skal blive dyrere at være dansker ind i det her når man udmærket ved hvad det drejer sig om

om en ordning der er lukket en ordning hvor vi ikke sidder og hiver penge ud til statskassen en ordning der næsten fungerer som en pantordning hvor man som bilejer betaler tres kroner ind om året

de kommer ind til nogle autoriserede ophuggere som kan håndtere det miljømæssigt forsvarligt og

materialerne bliver brugt igen en ordning som alle synes er god

og der så er to af landets største partier der stiller

glæder mig da til at finde ud af

betyder også at man egentlig skal agere hvis der er nogle kasser der er ved at køre af sporet jeg kan så forstå at det er

lagt sin hånd på nogle af de her penge

spørger bare er det ikke sådan at man faktisk kan drage en parallel mellem pantordningen på flasker og en pantordning på

har lagt op til at vi skal være lidt skeptiske

år siden så man kunne justere det her er det bare skæv vilje fra ministerens

nu vil skyde skylden over på nogle der holder lidt igen med at belaste

så bilejerne kan få skrottet deres biler hvis ikke man vil lave en ordning der er

rent faktisk ser ud regnskabsmæssigt og budgetmæssigt fremover

vi kan få det her skruet sammen fremadrettet

alt muligt andet ind i det det er ministeren der står og forplumrer det

skoler og alt muligt andet ind i det her det har vi overhovedet ikke gjort og

flertal som hun vil vi skal nok

også ud fra at venstre stemmer for et lovforslag hvor man retter op på at de penge der kommer ind på ordningen

i sin ordførertale jeg er selvfølgelig rigtig glad for at den her debat

forsvinder alle flosklerne og al det skal ikke blive dyrere at være dansker sludderen så kommer man ned til sagen der handler

skal slå et hul i statskassen på hundrede million kroner og tage det fra noget andet

skal sørge for at når bilejere betaler noget ind

får ud i den anden ende så det ikke er den almindelige dansker der skal betale